vi

økonomi nu hænger den slags

jo ikke på træerne så derfor var jeg glad for ham og jeg husker stadig hvordan han sidste år sagde sådan her det ligger uden for rammerne

medføre en ganske betydelig risiko for overskridelse af grænsen i budgetloven og finanspagten hvilket vil kunne svække

den kloge socialdemokrat var finansministeren i to tusind og tretten nemlig herre bjarne corydon og det citat jeg fremhævede kan man læse i sidste års finanslov desværre har finansministeren i to tusind og fjorten ikke lyttet til finansministeren i to tusind og tretten den finansminister vi har nu

sat forsigtigheden over styr han vil gå lige til kanten og øge underskuddet på de offentlige finanser til tre procent af bnp det maksimalt tilladte der skal ikke meget til at det kan gå galt hvis for eksempel indtægterne fra pensionsbeskatningen svigter eller hvis regeringens særdeles optimistiske skøn for væksten viser sig at være forkerte sådan som de har været mange gange tidligere

at få en ny henstilling fra eu på grund af regeringens letsindighed det er at skabe usikkerhed det er at tage chancer om

danmarks økonomiske troværdighed og det er

løbe en unødig risiko i forhold til de obligationsrenter som boligmarkedet er så afhængigt af oven på krisen arbejder danskerne hårdt på at nedbringe

lader vente på sig hvis regeringen gør gælden dyrere kan det for alvor blive vanskeligt at komme ud af krisen

jo så konstatere at vi går ind i et valgår og sådan opførte socialdemokraterne sig også sidst vi gik ind i et valgår dengang lovede socialdemokraterne fair løsning og fair forandring det blev heldigvis aldrig til noget for regeringsmagten har altså indtil videre haft en civiliserende effekt på socialdemokraterne men nu er det som om socialdemokraterne kan mærke magten forsvinde igen og så vender man tilbage til fortidens synder én ting er regeringens grænsesøgende adfærd med hensyn til det offentlige underskud det er galt nok i sig selv noget andet er regeringens underlige prioriteringer i finansloven lad mig bare give et eksempel

som har sikret beskæftigelse i byggeriet blandt håndværkere tømrere elektrikere og vvs folk og dernæst lægger regeringen op til at øge fradraget for fagforeningskontingenter til de allerdyreste fagforeninger måske giver det et par job til et par fagforeningsbureaukrater der kan hjælpe regeringen men det giver ikke et eneste ærligt og redeligt job i den private sektor det er ren bestikkelsespolitik i venstre

med vores finanslovsforslag for det første vil vi sikre troværdighed om dansk økonomi så vi kan komme godt ud af krisen

er tryghed om familiernes gæld derfor har vi med vores finanslovsudspil sikret en sikkerhedsmargin på fire milliard kroner for det andet vil vi opmuntre

til vækst ude i samfundet ved at lette en række byrder på borgere og virksomheder derfor lægger vi op til skatte og afgiftslettelser

og ligetil vi vil holde de offentlige udgifter i ro i kraft af et udgiftsstop vi vil gerne have vækst men væksten skal være ude i samfundet ude hos borgerne og ikke i de offentlige udgifter det er derfor at vi udtrykkeligt siger

der hvor pengene kommer fra nemlig hos de private og ikke der hvor de bruges

udviklingen har endda været svagt negativ venstres politik er dermed i fuld overensstemmelse med virkeligheden et udgiftsstop på den måde som vi har

giver i princippet mulighed for at have det samme antal offentligt ansatte og kunne købe det samme antal varer men vi

at den offentlige sektor skal støbes i beton nogle steder skal vi bruge mere andre steder skal vi bruge mindre inden for rammerne af udgiftsstoppet

skal der prioriteres eller effektiviseres andre steder vi finder i alt finansiering for tolv milliard kroner og bruger otte milliard kroner det giver en bundlinje som er fire milliard kroner

i regeringens finanslovsudspil og dermed en sundere økonomisk politik vi undgår at gå helt op på et underskud

størrelsesordenen tre procent af bnp og vi undgår dermed at gå helt til kanten af eus regler for underskud nogle vil sikkert spørge hvor mange ekstra arbejdspladser vores finanslovsforslag så giver og jeg vil afstå fra at sætte præcise tal på men ifølge dansk byggeri

giver boligjobordningen cirka fem tusind arbejdspladser ifølge dansk metal

en del af vores finansiering er fra udisponerede puljer og reserver i regeringens eget finanslovsforslag det er cirka fire milliard kroner derudover er der en satspulje en forskningsreserve

selvfølgelig nogle meget konkrete områder hvor vi ganske enkelt mener at der er behov for at vi skærer til vi foreslår en besparelse på to

milliard kroner på ulandsbistanden ved at holde os til fn målet om en ulandsbistand på nul procent procent af bni dermed vil vi fortsat være blandt

fem lande i verden som opfylder fn målet og hver dansker vil stadig væk betale

hundrede kroner i ulandsbistand hvilket er cirka dobbelt så meget

og i stedet bruge de fem hundrede og ti million kroner på at hjælpe alle danskere med for eksempel boligjob eller lavere skat i bunden af skalaen vi vil altså ikke kun hjælpe regeringens venner i fagbevægelsen men alle danskere i beskæftigelse med beskæftigelsesreformen fra juni effektiviserede vi beskæftigelsesindsatsen sammen med regeringen

milliard kroner fuldt indfaset i to tusind og femten foreslår vi så at effektivisere for yderligere seks hundrede million kroner på ydelserne og satsen der er stadig meget at komme efter i et af verdens dyreste beskæftigelsessystemer endelig foreslår vi besparelser på udlændingeområdet på en milliard

der skal neutralisere udgifter ved de en og tredive lempelser som regeringen har gennemført udlændingepolitikken skal normaliseres og omkostningerne skal

og fem og tyve timersreglen og kontanthjælpsloftet det har betydet at det slet ikke kan betale sig at arbejde for en stor gruppe udlændinge der har en ringe tilknytning til arbejdsmarkedet også på integrationsområdet er der ufattelig meget at komme efter hvis indvandrere fra ikkevestlige lande var i beskæftigelse på samme niveau som indvandrere der kommer fra vestlige lande

fokus på et sundt danmark der ligger inden for rammerne af en ansvarlig linje og som ikke vil medføre en ganske betydelig risiko for overskridelse af grænsen i budgetloven og finanspagten hvilket ellers ville kunne svække troværdigheden om den danske

end fn anbefaler

sådan set selv om vi går ned på fns målsætning

stadig væk vil være en af de nationer

der giver lige så meget som vi gør så det hedder at prioritere det tror vi er sundt især fordi det vil efterlade

økonomisk råderum til at man kan gøre noget for at øge konkurrencekraften i det her land hvorfor er det vigtigt det er vigtigt

hvis ikke vi forbedrer de konkurrencevilkår som vores danske arbejdspladser har så forsvinder de

brug for at skabe flere arbejdspladser især efter den økonomiske krise som ramte danmark og hvor godt og vel tohundredetusind arbejdspladser forsvandt i

at ligesom regeringen lægger op til at der skal være en

produktivitetsudvikling for eksempel inden for sundhedsområdet

det er en god idé at man hele tiden prøver at kigge på om de mange penge man i forvejen har

kan bruges bedre og på lige præcis sundhedsområdet

både under den her regering og også da vi havde ansvaret i vk regeringen

en øget produktivitet altså at få flere behandlinger ud

den offentlige sektor fast i beton må vi

så vil man jo skulle lovgive imod at for eksempel den socialdemokratiske borgmester på bornholm

som hun har gjort det ville jo være helt skørt men den økonomi

sektorer holland har vist overhalet os større

give flere offentligt ansatte end der er i

vil jeg jo ikke kunne afvise og det kan herre kristian jensen heller ikke det kommer lidt an på hvor man har tænkt sig at bruge de penge og det kan vi ikke få svar på men

have det samme antal i år

få flere offentligt ansatte hvis vi ikke bruger flere penge men vi kan have det samme antal og vi vil også kunne have bedre service end vi har i dag ved at man bruger pengene klogere og det lægger regeringen i øvrigt også selv op til i sine

frem med nogle forslag som

vil gøre systemet åbenlyst stærkere og bedre er

lytte til det men det ændrer jo ikke ved at vi stadig

en økonomisk balance

skal holdes så inden for rammerne af en sund økonomi og balance lytter vi da gerne til det hvis der måtte komme gode forslag fra

for det går jeg da ud fra at der har været en grund til

et meget engageret medlem af den nuværende regering og der

jo ikke stå og oversætte hvorfor det er sf nok

frataget deres dagpengeret kunne komme i arbejde

uden at komme i arbejde når nu reformen har fået det resultat at det ikke bare er femten gange så mange der har mistet dagpengeretten som forudset og der heller ikke er kommet folk i arbejde af den grund var det så ikke

frihjul og ikke har svaret på hvordan vi så skal sikre en balance

dansk økonomi det giver jeg noget for jeg er så til gengæld enig med enhedslisten i at det at man lavede reformer var for at sikre en sund dansk økonomi men at det jo ikke skulle stå alene man

også bruge alle de værktøjer man kan for at skabe job så dem der er på dagpenge har en reel mulighed for at komme ud i aktiv beskæftigelse og der

at kritisere regeringen for for jeg synes ikke de har brugt de muligheder der er og det

vi debatterer lige nu er jo rigtig godt eksempel hvor det der virker her og nu nemlig en boligjobordning

snart vil miste deres ret til dagpenge

som venstre kommer med når nu der er så mange mennesker der

er det så ikke noget man vil prøve at gøre noget ved eller siger man bare

så vil jeg også lige anholde at enhedslisten bliver ved med at fokusere på at det er tredstusind

opgørelser der viser at det

som står uden nogen form for

de tal vi opererer med er altså i forhold til det kontanthjælpsloft som regeringen afskaffede og hvis jeg skulle acceptere den præmis så ville det være det samme som at stå her på talerstolen og sige at rigtig mange danske familier som er på arbejdsmarkedet og som tjener lad os sige

de har rent faktisk et lavere rådighedsbeløb end hvis man

to der er på kontanthjælp og har to

der viser beregningerne og svar fra regeringen at hvis den ene af dem får tilbudt et job

tjene femogtredivetusind kroner om måneden før man har en økonomisk gevinst ved at tage et arbejde det synes jeg

og det der så er sket efterfølgende er

så for os er det naturligvis afgørende at de her ydelser ikke kommer tilbage igen og at kontanthjælpsloftet ikke bliver genindført for det vil betyde at børn vokser op i fattigdom i danmark men helt simpelt

der kommer flere eller færre fattige børn i danmark

har loft over hvor mange ydelser man

er jo at man skal op at tjene femogtredivetusind kr som jeg sagde før for at det kan svare sig at få et arbejde det synes jeg er usundt for et samfund

forkert at vi har skabt et system

ingen gevinst har ved at tage et arbejde

tænker når de sidder og hører den her debat men jeg kan forstå at man opstiller nogle kriterier nogle kriterier som i øvrigt er helt anderledes end dem som

mod dem hvad med at forholde sig til virkeligheden hvad gør vi ved de kontanthjælpsmodtagere

bedre behandlinger dyrere medicin og andet så vi har fra starten af sagt at sundhedsområdet

et af de områder hvor der skal tilføres flere midler og det viser vi jo sådan set også med det her

prioritere sundhed og det betyder selvfølgelig at vi skal finde pengene et andet sted

vi laver en indsats der blandt andet muliggør at vi kan lave en kræftpakke fire at vi kan få udredt kræftområdet sådan at man kan få en

sammenhængende planlægning i året før

fundet kræft og behandlet kræft hurtigere at man kan give patienten en kontaktlæge så

hjælpes rundt i sundhedssystemet

noget vi ønsker skal fortsætte og derfor er det en varig udgift og derfor

borgernære services bliver lidt

når man kigger på hvad regeringspartierne siger om den offentlige økonomi og så kigger på hvad regeringspartierne har gjort ved den offentlige økonomi

fra to tusind og elleve til to tusind og tretten

har været et udgiftsstop og hver eneste gang vi så siger at jamen det

så er svaret jamen det vil jo gå ud over de borgernære services hvad er logikken

har ingen forestillinger om at enhedslisten og venstre nogen sinde bliver enige om hvorvidt det er et problem at det ikke kan svare sig at tage et job

men vælgerne og hele befolkningen om

for ydelser der skal modregnes i den kontanthjælp kommer det til at ligge højere eller lavere end det loft

sammen med dansk folkeparti det er vel meget rimeligt at man oplyser om det eller sagt på en anden måde kan man konkludere

kan udelukkes at det kommer til at ligge lavere og er ordføreren måske enig med cepos som foreslår et kontanthjælpsloft på ethundrede og syvtusind kroner om året

vi ønsker også at de penge vi måtte spare

begge to instrumenter der vil gøre det mere attraktivt at gå fra ledighed

beskæftigelse det er målet for os målet er at få langt flere danskere ud på arbejdsmarkedet end der er i dag det mener vi er godt for den enkelte og det er indiskutabelt godt

vist at man hele tiden kan få pengene til at række længere og det gælder også under den her regering

kigger på den aftale som regeringen lige har indgået med regionerne

i al sin enkelhed om at man vil have

skal få pengene til at række længere

i forhold til regeringens udspil

hvis det kun er den ene der er i beskæftigelse til femogtredivetusind kroner

det vil jeg advare kraftigt imod omvendt synes jeg det er usundt

på kontanthjælp at den første der får et job skal tjene femogtredivetusind

at man går fra at have været på kontanthjælp og ud at tjene femogtredivetusind

to tusind fem hundrede

hvor meget man samlet set kan få i offentlige ydelser og det andet er at vi bruger ressourcer på at lette skatten for de laveste indkomster fordi det vil gøre forskellen på ikke at være i arbejde og at være i beskæftigelse

forholde sig til den virkelighed at der er for mange

kan skabe vækst

mange af de offentlige ydelser vi snakker om opgøres jo i forhold til til væksten i samfundet så

skal vi have noget vækst tilbage og de tal som regeringen opererer med

meget optimistiske men det er ikke engang fordi de

er dagpengekommissionen kommer med og så

må vi tage diskussionen om det den tager vi gerne med regeringen

kan sikkert selv vurdere at man er så kynisk og at man er ligeglad men så vil jeg gerne høre

guderne må vide til hvad

og når der er fokuseret så meget på erhvervsstøtte ude i den tredje verden så betyder det jo at det

dansk erhvervslivs muligheder for at tjene penge i den tredje

målsætning lægger op til vi behøver ikke at give dobbelt så meget eller over dobbelt så meget som tyskland og frankrig

hundrede bistandsprojekter sådan i grove tal

af bistandsbudgettet der disponeres til hvert år og det betyder jo at hvis man vil reducere

være projekter hvor dansk erhvervsliv også på en eller anden måde

den her udvikling og virkelighed

var også vores tilgang da vi havde regeringsansvaret

den siddende regering det gælder ikke kun

kommunerne at man sådan set fra og elleve til to tusind og tretten

haft udgiftsstop ude i kommunerne når man kigger på de kommunale serviceudgifter og det er virkeligheden

har været udgiftsstop i de kommunale serviceudgifter

er blevet dårligere for de ældre og at det er blevet dårligere for børnene så er svaret nej til gengæld

er angrebet jo men hvis venstre har den samme politik som vi selv har så går det ud over børnene så går det ud over de ældre

på hvordan et kontanthjælpsloft nøjagtig skal se ud

det kontanthjælpsloft vi havde da vi havde regeringsansvaret og som jo medførte at det i højere grad kunne svare sig

op og tjene femogtredivetusind kr hvis begge er på kontanthjælp for at det kan betale sig det er det det handler om det er det som jeg også

at de radikale en dag vil forholde sig til fordi det er rigtig nok heldigvis at der er mange danskere der tager arbejde fordi de gerne vil ud at arbejde og ikke kun på grund af økonomi men i min virkelighed er der også mange der kigger på om det kan betale sig og det er måske meget menneskeligt naturligt at man overvejer om man har en gevinst ved at stå op om morgenen og køre på arbejde

hvis de radikale vil forblive i troen på at folk gladeligt

står tidligt op selv om de mister nogle tusind kroner om måneden ved at

kommer der lige så stille gang i danmark igen vi er ikke færdige med at trække danmark helt fri af krisen men her omtrent tre år efter herre lars løkke rasmussen sidst stod på talerstolen som statsminister og efterlod et danmark med

og hvor regningerne ikke var betalt har danmark rejst sig igen det går igen fremad der er en fastere bund under vores velfærdssamfund flere kommer i arbejde cirka syvogtyvetusind flere over de sidste seks kvartaler har fået et arbejde

igen styr på danmarks økonomi der er råd til at styrke fællesskabet og vores fælles velfærd

en hård tur for danmark vores mere gunstige situation nu er ikke noget der er kommet af sig selv

stor politisk indsats og det har krævet noget af danskerne

thulesen dahl startede allerede før valget på deres flirt med nulvækst og tankegangen var at det handlede om at redde sig selv hvem som kunne vi har i stedet valgt fællesskabets vej hvor alle bidrager men hvor alle nu også skal have del i fremgangen for inde bag nøgletallene om stigende beskæftigelse eksport og privatforbrug og hvad der ellers er af pensum

en finanslovsdebat inde bag alle kurverne og diagrammerne handler det om mennesker om danskernes hverdag deres muligheder i livet om de udsigter de og vores samfund kan byde deres børn det er mennesker der kan mærke at der igen er råd til at investere lidt mere i fællesskab og velfærd at der igen er lidt mere tænken på

mennesker der måske mistede deres job under krisen men nu igen har fået et arbejde at stå op til om morgenen forældre der før valget levede på en fattigdomsydelse men som nu igen har råd til at deres børn kan gå til fodbold eller gymnastik eller den halvfems årige esther andersen som politiken fortalte om forleden hende der som følge af ældremilliarden fra sidste års finanslov nu oftere kan komme en tur i svømmehallen noget hun har elsket hele sit sit liv og hvor hun med egne ord føler sig som en på kun halvfjerds det er de mennesker som økonomisk politik og finanslov også handler om

det er afgørende med en sund økonomi under vores fælles velfærdssamfund at vi kan konkurrere at der er arbejde at få og til at vi kan tilbyde borgerne i vores fællesskab adgang til uddannelse pleje og pasning af højeste kvalitet

også det der betyder at vi kan sikre forsørgelse til de mange tusinde der ellers ville være ramt af en brutal indfasning af herre lars løkke rasmussen thulesen dahls dagpengereform de ting kan vi gøre fordi vi har fået styr på økonomien og fordi vi prioriterer fællesskabet og det er netop fællesskabet som regeringens finanslovsforslag for to tusind og femten

en ny fremgang skal komme alle til gode den skal ikke primært bruges på skattelettelser som venstre pønser på fremgangen skal være en fremgang i fællesskab der skal være en hjælpende hånd hvis vi kommer ud for noget her i livet som vi ikke bare kan klare selv det gælder især for sygdom og i vores finanslovsudspil har vi sat fem milliard kroner over de næste fire år af til at flere skal overleve kræft bedre hjælp til mennesker med kroniske sygdomme og til mere lighed i sundhed venstre mener at have fremlagt et finanslovsforslag med en milliard kroner til sundhed men finansieringen er tvivlsom og de kan kun fortælle om økonomien

det passer selvfølgelig fint med at der skal være folketingsvalg næste år så kan venstre jo prøve at holde den kørende så længe men alle der kender til kræft ved

et behandlingsforløb jo kan tage mange år og venstre skylder stadig en plan for hvordan de vil have nulvækst år efter år og samtidig bruge flere penge på kræftbehandling er det kun et en årig t løft af kræftbehandlingen skal der skæres ned andre steder på sygehusene hvis sundhedsudgifterne vokser

ældreplejen i politiet eller på skolerne der skal være fyringsrunder fakta i sagen er helt klare nulvækst vil betyde cirka tyve milliard kroner mindre til velfærd og cirka otteogtyvetusind færre offentligt ansatte i to tusind og tyve end med regeringens politik det vil altså være resultatet hvis herre lars løkke

danskerne om konsekvenserne af en nulvækst og stå ved de

politiske valg hvorfor er det

er så meget imod den lettelse af skatten for almindelige lønmodtagere som ligger i at bringe fradraget for faglige kontingenter tilbage på et passende niveau og samtidig styrke den danske arbejdsmarkedsmodel jeg synes venstres

i luksusfælden end i dansk politik for nulvækst er et stort eksperiment

socialdemokrat til at holde styr på bilagene

jeg vil overlade ansvaret for danmarks økonomi til herre lars løkke rasmussen så ved jeg godt at dansk folkeparti vil sige at de ikke ønsker nulvækst men det sagde de jo også før de

lars løkke rasmussen to tusind og ti ligesom de sagde at de ikke ville ændre i dagpengene og efterlønnen det vi ved om dansk folkeparti er at deres eneste mærkesag når det kommer til stykket er at få venstre tilbage til magten

lars løkke rasmussen som statsminister de siger at de er imod nulvækst de siger at de vil gøre noget ved dagpengene de siger at de er imod skattelettelser til de rigeste

være statsminister for enhver pris må man forstå

til at tænke på på daltonbrødrene fra lucky luke

der er fire mænd den ene er højere end den anden lederen er lille og har et nåh ja kraftigt temperament den højeste er så glad for mad at hans politik er til salg for en portion flæskesteg de kommer ofte op at skændes og bliver rygende uenige men i sidste ende er det altid den lille der får sin vilje sammen skaber de fire utryghed overalt hvor de kommer frem utryghed vil også være konsekvensen hvis vi skal til at have nulvækst og brugerbetaling i den offentlige sektor

forskellige grupper af offentligt ansatte frygte

mennesker der nærmer sig pensionsalderen skal frygte at de ikke kan få en ordentlig hjælp og pleje i deres alderdom på trods af deres mangeårige skattebetaling derfor skal vi have en finanslov der bygger videre på mere fællesskab og ikke på mindre

intakt om alt det vi kan udrette her i danmark når vi står sammen om det med arbejdspladser i stedet for arbejdsløshed

hvor vi løfter i flok i stedet for at sige pas dig selv når vi laver politik handler det om almindelige menneskers hverdag om deres håb og drømme

og om hvilket slags samfund vi gerne vil have for os alle sammen at leve i vi tror på fællesskabet fordi fællesskabet løfter den enkelte og giver muligheder og ganske enkelt virker vi har et fantastisk land og det behøver ikke at stoppe her vi kan gøre det endnu bedre men vi vil ikke eksperimentere med vores velfærd i stedet vil regeringens finanslov bidrage til en sund økonomi bedre velfærd og flere

hvad har

set med herre jesper petersens øjne

et udgiftsstop i den kommunale økonomi på serviceområdet i to tusind og elleve to tusind og tolv

at bruge de mange der er fornuftigt og bedre gælder de

her i to tusind og elleve to

været råd til at bruge mere især på sundhed og på uddannelse og hvis man nu leger at venstre havde vundet valget i to tusind og elleve og havde skullet lave de samme forbedringer inden for sundhed og uddannelse øge optagene bruge mere på

der altså skulle have været nulvækst så skulle man i år have sparet for knap tretten milliard kroner

når der skal være nulvækst

at få nogle svar på hvordan det egentlig skal hænge sammen hvor er det man vil skære ned

over på anlægsområder det skal man huske men ja det er korrekt

har skullet effektiviseres absolut

være sådan at vi har en permanent politik for den offentlige sektor som indebærer at der er nulvækst når vi ved at

at man må skære ned andre steder

så sent som for en halv times tid

kommet nogen svar det håber jeg bare vi kan få inden der skal være valg så danskerne ved hvad de har

virkelig strammer sig an derude det

at lave kommunale budgetter der skal effektiviseres de løber stærkt

efterhånden vil kunne levere noget bedre det har man jo så mulighed for at prioritere fremover hvis man ikke opererer med nulvækst men sørger for at lægge sin økonomiske politik til rette sådan at man både har råd til at forbedre konkurrenceevnen og

at løfte kvaliteten og overhovedet følge med når der bliver flere ældre

der står det store mysterium tilbage hvad er venstres plan for det er det skolerne og ældreplejen

det man varmer op til at det er lige meget med den kommunale økonomi jeg forstår at man vil tage

kommuner der godt nok har haft en stram økonomi og jeg anerkender det kan være svært for kommunerne

vil være forfærdeligt hvis man fortsætter den linje som regeringen har haft nemlig at den offentlige økonomi i kommunerne skal holdes på det niveau vi kender fra to tusind og elleve fra to tusind og tolv fra to tusind og tretten og at det kan fortsætte fremadrettet hvorfor er herre jesper petersen mener at den linje

at udgifterne vokser på en række punkter bare for at følge med

koster det noget ud over hvad man kan effektivisere koster det noget

for at bruge de her cirka tretten milliard kroner mere på offentlig velfærd som ikke havde været der

skåret væk hvis der havde været nulvækst siden to tusind og elleve det er bare for at vise hvordan det

været siden dengang nu vil udviklingen så fortsætte de kommende år der er tyve milliard kroner til

tredivetusind offentligt ansatte venstre lægger ikke nogen plan frem for hvordan de vil få det til at hænge sammen

spurgt til nemlig det helt logiske i

holde de offentlige udgifter i ro herunder

hos kommunerne i ro vi hørte fra socialdemokraterne for tre år siden før sidste folketingsvalg

har der ikke bare været et udgiftsstop

været en minusvækst i den kommunale økonomi

jeg blot spørge hvorhenne er det så at blodbadet har fundet sted at udsultningen har fundet sted

anerkende at selv om

virkelig forsøger at undslå sig for at svare på spørgsmålene så skulle der ikke have været den her stramme økonomi som der har været i kommunerne nu det har der været

ikke sende folk hjem fra sygehuset før de er blevet opereret vel så selvfølgelig kan man effektivisere i den offentlige sektor og det kommer vi også til at gøre fortløbende det ligger i vores politik hele vejen igennem

skal være rum til at kunne lave højere kvalitet på nogle punkter sidste år var det de ældre

næste år har vi igen rum til at lave nogle forbedringer

al den fremgang der nu kan komme i danmark den

det eneste lyksaliggørende bortset fra hvis det er noget der kommer medlemmer af en fagforening til gode

nedskæringer i den kommunale sektor hvis det udgiftsstop

og at vi så faktisk nu tre år senere med en socialdemokratisk ledet regering ved roret har været et udgiftsstop ja faktisk en minusvækst i den kommunale økonomi

det jo er de ældre og børnene der må holde for jamen de ældre og børnene er jo netop kommunale anliggender

og den service man har leveret til børnene og til de ældre har fundet sted

eksempel sundhedsområdet hvor der jo er regionale politikere fra venstre der arbejder til hverdag og hvor der er blevet flere midler at arbejde med ud over effektiviseringer

klart for sine egne derude og for alle danskerne at

eneste gang der er en udgift der kommer til at vokse jamen så skal man spare den et andet sted så

omtrent nulvækst i kommunerne så havde der været en minusvækst på tretten milliard kroner

til befolkningen ser vi på hvor man så bruger pengene

en milliard kroner eller mere til asylområdet mens danskerne jo faktisk ønsker en opbremsning

udspil det gør man ikke hos socialdemokraterne der vil man hellere sende pengene ud af landet

et niveau af ulandsbistand som ligger langt over det

andre lande giver jeg finder det faktisk ret interessant at man man ønsker at gældsætte danmark så meget uden at det kommer danskerne

nulvækst i den offentlige sektor

i venstre i stedet for vil bruge enhver fri krone man kan få øje på til skattelettelser så man kommer måske lidt hurtigt omkring det der med at alt bare kører som smurt er der ikke et sted eller to hvor også venstre synes at vi godt kunne gøre tingene lidt bedre det synes jeg og vi har rum til det

til at være buldrende vækstrater men der er faktisk rum til at lave forbedringer

sundhedsområdet øgede bevillinger på uddannelse og der er plads til yderligere forhandlinger at det kommer danskerne til gode

er en stribe af gyldne løfter som man så ikke agter at indfri nu nævnte herre jesper petersen selv folkeskoleområdet før valget

med tolærerordning og færre i klassen og det skulle

hvert fald emotionelt at passe børnene

hvis vi ser på hvad man har gjort ved folkeskolen lige siden inden man hykler for meget

i forhold til tidligere vi har større indvandrerproblemer på skolerne vi har mindre forberedelsestid til lærerne

vi har strukturtilpasning ude i landsbysamfundene

de folkeskoler som regeringen selv

jo vi ved godt at sundhedsudgifterne nok kommer til at stige sådan sagde herre lars løkke rasmussen i går

bare holde fast i at hele fru tina nedergaards indlæg beror på at der faktisk er fundet finansiering og at der er holdbarhed i det udspil som venstre har lagt frem

man vil ind og genåbne kommuneaftalerne genåbne kommuneforhandlingerne og sige til alle de borgmestre og

forhandler kommunale budgetter

fem hundrede million kroner mindre næste år haps dem har venstre lige taget

tanke om hvordan samfundet skal udvikle sig

et sted hvor der kan blive regnet på det og

at gøre bedre absolut

dansk folkeparti gør er jo går og giver indtryk af at man kan få en hel masse ting gennemført er vi oppe på

dansk folkepartis politik til fri

står bag han anerkender at en række af forslagene vil være kostbare at gennemføre

har her for ganske nylig i et af de nyere

det her et arbejdsprogram med et længere sigte og det skal ikke gennemføres inden for et finansår men det er helt klart at når vi lægger konkrete forslag frem på baggrund af programmet vil vi selvfølgelig anvise finansiering

ligger ligger det så inden for

politik hvor der faktisk er rum til at forbedre velfærden på en række punkter det har vi vist hvordan man kan så er der mulighed for at prioritere inden for det det har dansk folkeparti jo ikke gjort på samme måde tværtimod

lægger man for eksempel en ældrepolitisk folder frem som vi

moret os med her i salen hvor man jo giver indtryk af at her er der noget som man kan gennemføre der står ikke noget om noget sted

et visionsoplæg der måske ad åre kan findes finansiering til det gør der ikke man omdeler forstår troligt år efter år

nogenlunde den tid det vil vare før man kan gennemføre i den der ældrepolitiske folder hvis det skal

regeringen her som herre jesper petersen stadig væk er en del af det er må man man blandt andet kigger på

fem millioner hjemmehjælpstimer

for ulandsbistanden hvis man nu bare gik ned på nul procent af bni

vi kom i en klub med kun fem lande i verden der vil betale det så havde vi femten milliard

lave nogle forbedringer og trukket til truget fik vi jo bred opbakning

være nulvækst så langt øjet rækker og det vil jo indebære at der skal være for tyve milliard kroner mindre end det regeringen kan med sin økonomiske kurs og jeg kan forstå at det

tretten milliard kroner mindre i kommunerne

man så prioriterer de midler der kommer ind jeg har forstået at der

vi kan finde i den offentlige sektor og det er jo så penge vi kan lægge oven i det rum vi har i økonomien til at lave forbedringer for

at bortforklare de massive konsekvenser nulvækst

åbenbart bakker op om ligesom de endte med at bakke op om dagpengereformen efterlønsreformen skæve skattereformer dem kan jeg ikke huske at dansk folkeparti fortalte vælgerne om før valget i totusinde

mennesker er faldet ud af systemet og man sagde det ville være to tusind 4000

fordi dansk folkeparti har ændret holdning de er blevet klogere og det skal der jo være plads til

sf og dansk folkeparti

socialdemokraterne gør det har vi jo sammen et flertal for at få

ikke som krav for at pege

lars løkke rasmussen som statsminister så jeg ved ikke om man skal lægge helt så meget i det som fru johanne schmidt nielsen gør

indgår aftaler med hinanden i en regering kan man ikke bare sådan rende fra dem

vi hver uge tager en håndsoprækning om om hvad vi

altså der bliver indgået aftaler og dem må man stå ved ikke mindst hvis man vil være regeringsparti og det er det socialdemokraterne gør til gengæld har vi jo så i samarbejde med enhedslisten lavet de tiltag der gør at tusindvis af

i dag ville stå uden indtægt eller ville få væsentlig mindre end de

et beslutningsforslag i folketingssalen hvor vi foreslår at halvere genoptjeningsperioden frem til at dagpengekommissionen barsler med et eller andet forslag enhedslisten stemmer for sf stemmer for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

en betalingsring så det var åbenbart ikke alt der skete i det der sorte tårn på amager

vi indgik en aftale men nu er fyrretusind mennesker faldet ud det skal vi selvfølgelig reagere på og vi skal reagere her og nu

at der er tusindvis af danskere som er i en langt bedre situation nu

når vi så laver en dagpengekommission og lægger op til at der skal tages nye diskussioner om det på et oplyst

så er det jo fordi der skal tages en ny diskussion om det

grundlæggende står ved magt og den kan vi ikke løbe fra

hinanden om rigtig mange forskellige ting som er sociale forbedringer og velfærdstiltag det er der mulighed for og vi har sat penge af til at gøre det det håber jeg vi kan lave en aftale om som

forhold man lever under eller

venstre konservative og dansk folkeparti lavede det skete jo faktisk og sandheden er jo også at

tilbage fra juni sidste år hvor herre jonas dahl om den samme situation som der jo så blev gjort noget ved efter

jeg og hele sfs folketingsgruppe er glade for aftalen den sociale profil er i orden og i sf svinger vi det røde flag over sejren

kommission der kan kigge på hvordan vi kan skrue et bedre dagpengesystem sammen

en kommission der skulle komme med nogle konklusioner efter et folketingsvalg

gennemført og derfor synes jeg man skal tage bestik af virkeligheden og

bare løbe fra dem så binder de og så må man se på hvad man så ellers har af muligheder og det har vi jo gjort

tusinder af danskere nogle af dem er kommet i arbejde andre har arbejdsmarkedsydelse og andre igen er i uddannelse

som havde været i en helt anden knibe hvis ikke vi havde taget de initiativer men men bare for at

der havde situationen jo været den samme for

eller stemme for dem hvis man stadig væk havde været en del af

jesper petersen så forklare hvorfor regeringen opererer med et underskud på de offentlige finanser på tres milliard kroner i to tusind og femten når underskuddet på de offentlige finanser i to tusind og elleve kun var på syv og tredive milliard

end den foregående regering havde den

en holdbar grundlæggende sund økonomi

der er nogle vanskelige år og jo vi mener at økonomien

i bedring når vi kan se at for eksempel syvogtyvetusind flere danskere har fået et arbejde at stå op til om morgenen over de sidste seks kvartaler det mener jeg er en konkret forbedring for de mennesker spørgsmålet er så hvad man skal bruge en ny fremgang til

inden for vores fælles velfærd eller om det hele skal skydes af på skattelettelser der forstår jeg herre ole birk olesen er på

i to tusind og elleve og det

det var dem der spildte en historisk højkonjunktur ikke fik det ud af det vi skulle have fået

ikke strukturel holdbarhed det har vi fået

at fremmane et eller andet spøgelse det der ikke belæg for men ja vi bruger det vi synes er ansvarligt fordi det jo betyder at flere danskere kommer i arbejde det betyder at der er kortere vej til at vi kan sige

ude af krisen fordi vi stimulerer økonomien

gøre skade på dansk økonomi

ansvarlighed at vi stimulerer

arbejdsmiljø bekæmpe social dumping i hverdagen plus alle de andre opgaver som fagbevægelsen løser og det er ekstremt sundt for danmark at vi har så velorganiseret et arbejdsmarked det er til gavn for os alle sammen for alle danskere at mange er organiseret i en fagforening og at vi kan have den her meget fleksible og velfungerende arbejdsmarkedsmodel det er under pres blandt andet med politisk hjælp fra herre mike

vi skal have skatten ned på arbejde det her er jo i praksis en skattelettelse for en

millioner lønmodtagere og deres skat på arbejde og nu synes konservative og venstre

vækstskønnene er blevet nedjusteret hver eneste gang af regeringen

at frankrig er gået i stå at tyskland skuffer at ukrainesituationen vil påvirke økonomien negativt og alligevel vælger man så at bruge flere penge bruge penge man ikke har til at hæve det offentlige forbrug

penge til at skabe vækst og beskæftigelse gøre det nemmere og billigere at drive virksomhed

forbedrer konkurrenceevnen men samtidig har vi jo også et blik på konkurrenceevnen der handler om at ville investere i mennesker sørge for at vi har et velfungerende velfærdssamfund investere i infrastruktur i forskning alt det andet der også skal til

jo det man kan se afspejlet i vores finanslovsforslag hvis man så vil have ensartethed i forhold til fradraget skulle de konservative vel egentlig foreslå at heller ikke arbejdsgivere kunne få fradrag for deres medlemskab af en arbejdsgiverforening og det har mig bekendt

regeringen agter at prioritere velfærden i to tusind og femten ved at lade det offentlige forbrug vokse med nul

procent i netop to tusind og femten det svarer til cirka fire milliard

et velfærdsløft som vi i dansk folkeparti selvfølgelig hilser velkommen vores målsætninger frem mod

er netop at sikre det offentlige så kernevelfærden på eksempelvis ældreområdet børne og ungeområdet og sygehusområdet kan fastholdes og selvfølgelig også prioriteres at regeringen lige præcis kommer med et såkaldt velfærdsløft

sidste finanslovsforslag før et valg kommer nok ikke bag på nogen og det taler

bekymre at danmarks statistik blot tre dage efter at finanslovsforslaget var blevet fremsat offentliggjorde at udviklingen

kontrast til den optimisme som regeringen meldte ud i forbindelse med præsentationen af finansloven regeringen har desværre flere gange

har kigget på skønnet for væksten i danmark og

om regeringens styrkelse af den danske økonomi dansk folkepartis finanslovsoplæg indeholder derfor også et forslag om netop at videreføre boligjobordningen i to tusind og femten regeringen har i sit forslag valgt at stoppe denne succesrige vækstskabende fradragsordning det er trods alt sådan når man kigger på initiativerne alene sidste år at

fem tusind arbejdspladser og ikke mindst det blev der ikke talt meget om fire hundrede praktikpladser

dæmpes derfor virker det ikke gennemtænkt at afskaffe boligjobordningen i to tusind og femten netop nu hvor vi ser at der er tendenser til

derfor skal vi blive ved med at understøtte det så vi viderefører de positive

blandt andet en velfærdspakke som konkret skal styrke ældreområdet og sygehusene markant vi hilser også velkommen at regeringen har det med i

det er nok et udtryk for at en del kommuner i danmark er under et stærkt økonomisk pres konsekvensen er at selv om der er blevet flere ældre

flere midler til de ældre og når vi bare kigger på

inden for de sidste år skåret ned med over fem millioner

var meget tilfreds med at der sidste år blev afsat midler

betyder det faktisk med de tal der er lagt frem

til ældreområdet ude i kommunerne derfor har vi i dansk folkeparti igen sat en milliard

afsat ekstra midler til sundhedsområdet der er desværre stadig væk overbelægning på en del sygehuse og det er især på de medicinske afdelinger at vi ser det og vi ved at antallet af fejl på sygehusene vokser når der er overbelægning det er der evidens for det er også en uværdig situation når patienter skal ligge på gangene der nedlægges for mange sygehussenge

de nye supersygehuse som vi selvfølgelig er tilhængere

produktionskøkken vi kan se af

to ud af de seks sygehuse der får et produktionskøkken der må man altså

den enkelte utrolig vigtigt og der mener vi altså at vi får et mere fleksibelt system hvis det kommer til at foregå på det enkelte sygehus hvor kommandovejen

så vi får ringen sluttet og så vi faktisk også økonomisk får en gevinst samtidig med at borgerne og patienterne får et bedre sygdomsforløb og

tilbage på arbejdsmarkedet eller hvor de nu skal hen en del af økonomien til vores forslag finder vi blandt andet ved at nedsætte udviklingsbistanden til

procent af bni når vi gør det bliver vi stillet spørgsmålet jamen kan man det for er et meget meget rigt land ja det kan man godt vi kommer i en meget meget eksklusiv klub af kun fem lande i verden som netop ligger på nul

derfor kan vi roligt gøre det vi har også samtidig sat et mindre beløb af

om at lave områder i nærområderne for

ind i nærområderne spørgsmålet er hvor vi hjælper de her mennesker bedst gør vi det egentlig ved at tage dem til danmark eller gør vi det egentlig ved at hjælpe dem der hvor de er vi mener helt klart det sidste endelig ønsker vi at afsætte fem hundrede

retsområdet

de sidste tal der har været fremme kan vi

har oplevet at komme til et hjem hvor alt er gennemrodet hele huset er splittet ad mormors smykker er væk og så videre

oplevelse man har fået derfor mener vi faktisk at politiet har behov for ekstra ressourcer netop til også at løse de her forbrydelser så har vi også

det andet år i træk at man lægger op til besparelser på indsatsen

syv og tredive million kroner på indsatsen og hvad er indsatsen det er jo netop når man kommer ud og besøger en kiosk og kigger

om de driver en virksomhed på lige vilkår jeg må sige at

nogen der vil spare på det område det her er så konkurrenceforvridende som noget

har besluttet at man ikke vil have grænsekontrol burde man i hvert fald have en kontrol der var passende i forhold til at

har fået de her importerede varer

der opprioriterer man det er jo i forhold til forvaltningen hvorfor gør man det der bruger man halvfems million

så mindre indsats og flere penge fordi man gør det skidt

også noget i tvivl om hvordan regeringen håndterer dagpengeområdet

at det faktisk er dansk folkeparti der var med til at gennemføre dagpengereformen det skal vi ikke diskutere og de oprindelige forudsætninger da dagpengereformen blev lavet har ikke holdt stik flere danskere end ventet er faldet ud af dagpengesystemet og flere end ventet står

i en meget meget usikker situation dansk folkeparti har derfor foreslået at perioden bliver lavet om så den nu bliver på seks måneder

man kan genoptjene retten til at komme på dagpenge

en mulighed for at få ro på området også i forhold til at vi forventer at der skal være vækst i det danske samfund en del af den vækst skal

det private forbrug men hvis folk er så usikre i deres jobsituation tro mig så bruger de ikke penge men sparer pengene op

eksempelvis mister sit job derfor er det vigtigt at vi får fundet en løsning frem til at kommissionen kommer med sit udkast og derefter tager politisk diskussion om hvordan

dagpengesystem til at se ud fremadrettet dansk folkeparti foreslår jo

et system der er konjunkturbestemt men vi foreslår med dette forslag at vi får ro på frem til at det arbejde skal

forstå på herre jesper petersen her fra talerstolen

kunne forstå at dansk folkeparti ikke stiller det som et krav til venstre hvis man skal pege på venstre som leder af en eventuelt kommende

her skal de stille som et krav for at pege på helle thorning schmidt og jeg synes det er noget af en gestus at komme med som socialdemokratisk ordfører

gerne have det der vil vi sige sådan fra

grundlag og det er jo fair nok at man vælger at

i orden der bliver vi også nødt til i fællesskab

det der gør at fagbevægelsen kan løfte den her opgave social dumping der skal flere redskaber til men det håber jeg så sandelig også bliver en del af den her aftale når vi skal kigge på finanslov hvis dansk folkeparti kommer

det vi har med og jeg tror egentlig også at

og dansk folkeparti kan finde hinanden på nogle af de områder om

de her penge af til at hæve fradraget og dem har vi ikke rørt ved hvis vi kommer i en situation hvor vi sidder og skal være tungen på vægtskålen så

nogle af de ting vi også vil bruge i den kamp der skal være om at få finansloven til at

men som udgangspunkt synes vi faktisk at

dermed jo ikke sagt at det er en aftale der så ligger i alle år

en fagbevægelse som også skal konkurrere

også er i konkurrence med hinanden og det har vi faktisk oplevet her de de senere år det har også givet noget fornuft at fagbevægelsen ikke er en institution der bare hviler i sig selv og ikke skal gøre særlig meget for at skaffe deres medlemmer der tror jeg faktisk at det her

på at fortælle hvad den har gjort fagbevægelsen har gjort så meget godt

det danske arbejdsmarked og hvorfor er det først nu de begynder at fortælle det i reklamer og andet det skulle de

vi træffer nu uden at kommissionen er kommet med nogen anbefalinger så havde vi ikke en chance for at komme ind i lokalet og komme ud med et godt resultat derfor siger vi vi ved godt

det der skal gøre at vi ikke får løst vores udfordringer i dagpengespørgsmålet

så regner vi faktisk med at regeringen kan tage et skridt

fagbevægelsen skal ikke være en forlænget arm for et partikontor og der tror jeg faktisk at det har været med til at

konkurrence fagbevægelsen har måske også lidt fundet sig selv og

hvad er det egentlig vi skal levere og fagbevægelsen har leveret så meget hvorfor er det

at der er rigtig mange ældre der lever længere og rigtig mange

som også har det bedre i deres ældreliv det er jo netop også fordi fagbevægelsen har kæmpet for at vi har nogle arbejdsvilkår i dag der er rigtig gode og det har fagbevægelsen ikke været god nok til at gå ud og fortælle de

nok til at rekruttere deres medlemmer for det har været så nemt de er kommet af sig selv og der vil jeg sige det her har jo været med til at skærpe fagbevægelsens profil

set helt enig i hvad der også blev sagt dengang men derfor vil jeg da gerne sige her at det

set også for virksomhederne hvis vi har et dagpengesystem

medlemmerne vælger det fra dagpenge er ligegyldigt så tror jeg fagbevægelserne begynder at arbejde på en helt anden måde når de skal

det overenskomster hvor det bliver rigtig svært at fyre medarbejdere så er det de overenskomster man begynder at lave så laver man det andet sikkerhedsnet

medlemmerne derfor har vi et behov for at tage en ordentlig diskussion af hvordan vi får lavet et dagpengesystem der virker

sikkerhedsnet for de ledige samtidig med at virksomhederne selvfølgelig stadig væk har et fleksibelt arbejdsmarked hvor det er nemt at ansætte men også relativt nemt at afskedige

det har enhedslisten også at vi går til forhandlinger med regeringen men også ønsker at åbne nogle delforhandlinger

et lidt klarere svar på hvad dansk folkeparti

vi har fået andre dage

kan dansk folkeparti støtte et forslag halverer genoptjeningsretten og så vil jeg også

svar på om dansk folkeparti støtter en kommende venstreledet regering uden

har store værdier for os og det er ikke kun for dem der ryger ud af arbejdsmarkedet

for arbejdsgiverne derfor vil jeg ikke det som som enhedslisten og sf lægger lidt op til

træffe beslutningen nu og så skal det gælde for altid jeg

ro på nu også i forhold til at befolkningen skal have mere ro i forhold til deres jobsituation

de penge de har opsparet så vi kan få lidt vækst

det drejer sig om men med den diskussion der kører nu

til at køre til udgangen og seksten tror jeg bare ikke vi får ro på arbejdsmarkedet og man får ikke den her tillid til at man er sikret i sit job derfor siger vi

efterlønsordningen som jo gør at mange ældre der måske gerne vil ud af arbejdsmarkedet

mulighed det kunne jeg også godt tænke mig at vide når vi nu hører at i synes

kontrol inden for skat har dansk folkeparti så også

kolossale ødelæggende nedskæringer og fyringer inden for skat

mere på administrativt arbejde fordi man har så mange klagesager

de her skattefolk nærmest ville indtjene deres egen løn hvis de kom ud

og fik stoppet de brodne kar forbrydere som faktisk underminerer det her velfærdssamfund vi har

tyveri ved højlys dag når man tager til sverige og henter slik

uden nogen form for afgifter i sine butikker det er tyveri fra fællesskabet man betaler hverken moms afgifter eller andet og det sker også

når der nu er et markant flertal der ikke vil have en grænsekontrol så bliver vi da nødt til at have en øget kontrol

ikke en effektivisering det er bare at gøre noget mindre og det får man altså ikke mere for samtidig

siger man så det går så skidt i skat vi har så mange klagesager og derfor bruger vi så halvfems million kroner på at ansætte personale til at tage sig af klagesagerne

kunne man jo godt forestille sig at der havde været lidt mere prosa omkring hvad man så

ikke nogen steder hvor der står nu har vi investeret x antal millioner

at blive bedre til at håndtere borgerne

vi ikke får så mange klagesager ad den vej kunne man jo også

så mange forskellige ting som at sænke registreringsafgiften på biler forhindre grundskyldsstigninger lette indkomstskatten i bunden sænke momsen for turisterhvervene sænke energiafgifterne sænke afgifterne på grænsehandelsfølsomme varer og meget meget mere

finanslovsforslag leder man forgæves efter at partiet prioriterer de her skattelettelser

statskassen mister penge og vi oplever at de biler der bliver solgt er mere usikre biler det er ringere biler der bliver solgt derude og vi får mindre ind i kassen så derfor er det en vigtig debat at tage om afgifter på biler og der er faktisk også muligheder for at gøre det hvor statskassen ikke taber på det men vi samtidig får en bilpark som vil være mere miljørigtig

den vil være mere sikker men skatter

selvfølgelig nogle steder hvor man kan blive uenige og det er feks når liberal alliance kommer

der siger at hvis man sænker topskatten med x antal milliarder så giver det masser af vækst og det er måske på nogle af de punkter vi vil være mere uenige

det som om ordføreren er sådan lidt på den ene side og lidt på den anden side

en af talerne citerede herre mikkel dencker for at sige

for at lægge låg på den malkning

men herre rené christensen er lidt på den ene side og lidt på den anden side skal man forstå dansk folkepartis taktik sådan

tager slæbet og finder finansieringen og der ikke opstår nogen problemer

at fremme de rigtige fagforeningers mulighed for at bekæmpe social dumping

siger hvad er fagbevægelsens berettigelse egentlig og den er enormt stor vi kan ikke undvære fagbevægelsen men fagbevægelsen skal ikke være et partikontor

set at den øvelse der har været nu har været rigtig god

fagbevægelsen skal lave gode aftaler på arbejdsmarkedet

sammen med staten særlig på de statslige arbejdspladser

det er der man har flyttet sig vi ser jo også nu at fagbevægelsen er ved at flytte sig fra at være et partikontor til faktisk at være den fagbevægelse for deres medlemmer som de

skal levere er fagbevægelsen vågnet op og har sagt hvad er vores berettigelse det er de det fornemmer jeg faktisk jeg glæder mig over at fagbevægelsen nu

kræfter på at fortælle deres medlemmer hvad de kan

sige hvad de har gjort og de har gjort rigtig meget men de var faldet i søvn var de og der må man sige at den øvelse man har været igennem her hvor der er blevet konkurrence har gjort at den etablerede fagbevægelse er vågnet op det er altså en positiv udvikling og det tror vi alle sammen skal være glade for særlig for dem der er ude på arbejdsmarkedet

også det jeg talte om før omkring dagpengeretten hvis vi får et dagpengesystem der bliver for udvandet så vil fagbevægelsen begynde

sværere at fyre folk fordi man ikke har et sikkerhedsnet derfor er det her jo også en mulighed for

der må vi anerkende at det vi har været igennem

har været konkurrence har gjort at fagbevægelsen er kommet op i gear nu ruller vi

men man i hvert fald sige at konsekvenserne har været ret alvorlige det har ikke været bedre muligheder for at organisere sig bedre muligheder for at samle folk i kampen mod eksempelvis social dumping

bare få et svar hvis

for faglige kontingenter bliver fordoblet hvor almindelige lønmodtagere der står i en fagforening

en større skattelettelse af regeringen

står efter et valg vil dansk folkeparti så ændre det altså vil man sætte det ned igen eller vil man lade det stå og lade fagforeningsmedlemmer beholde den skattelettelse eller ej

nu som vi kan se have det fulde fradrag fagbevægelsen er kommet tilbage på sporet og det er vi selvfølgelig rigtig glade

vi altid derind uden at have et ultimativt krav vi så

nogle forhandlinger og så kan man få fem og halvfems procent af sin politik gennemført og så går man alligevel sådan gør dansk folkeparti ikke vi går altid ind til forhandlinger lige

skærpe tonen over for fagbevægelsen også i forhold til fradraget og

set virket nu går vi tilbage til den gode gamle gænge hvor fagbevægelsen er fagbevægelse for medlemmerne og ikke for nogle bestemte partier i folketinget

en god øvelse og nu er vi tilbage i den gode gænge

som dansk folkeparti nu selv har fået kolde fødder over for

opfattelse er blevet lidt mindre partipolitisk og lidt mere over i den borgerlige retning det nikker ordføreren til så tak for det det behøver

mindre end det man kan få hvis man er på passiv forsørgelse det har altså været med til at give nogle udfordringer

vi altid snakker om at vi er så presset på

er vores største konkurrenceforvridende element i danmark er at lønningerne er så høje så kan vi jo

det vel rimeligt at man oplyser dem og alle os andre om

det vil sige at man i endnu højere grad vil fattiggøre mennesker for det var jo det der var resultatet af det så kan ordføreren være så venlig at kommentere det

at ligge højere eller lavere end det kontanthjælpsloft som man indførte

alle der oplever at arbejdet er lønnen i sig selv der er altså også og kigger på hvad koster det mig at flytte mig fra at være på passiv forsørgelse til at være selvforsørgende der skal selvfølgelig være en gulerod og der må man sige det system

lidt mindre det er et faktum

på bekostning af den private beskæftigelse vi har mistet ethundrede og

vil det at føre en politik som ligger i balance

føre en politik der gør at den private sektor får lov til at vokse

understrege at nettobeskæftigelsen

være en lille reducering af udgifterne

og givet de ældre en ringere service og det er godt for beskæftigelsen

det jeg hører at alle i liberal alliance siger når man sådan færdes rundtomkring til foredrag og andet

set enig i at den offentlige sektor

og tyve så er det netop for at kunne fastholde

vi har så nytter det altså ikke noget at vi har nogle karaktergennemsnit som nogle steder er meget dårlige de skal altså være bedre hvis vi skal kunne være i konkurrence med andre lande og derfor

skal rationalisere nej der skal vi gøre det bedre og selvfølgelig også

ude i kommunerne eksempler på at der

bliver brugt penge på alt muligt andet end det man kunne kalde kernevelfærd ud over det har vi også utrolig mange højtuddannede mennesker ansat i

sektor til at sidde og og flytte papirer rundt

man nok også reducere på men det ændrer ikke ved det faktum

er et spørgsmål om prioritering og vælger man

sektor skal vokse så er det på bekostning af den private

hele forudsætningen for at fremtidige generationer

leve i et højtudviklet velfærdssamfund og have en levestandard der er på niveau

det offentlige skal levere en meget høj grad af service og måske endda en bedre service end

ikke enig i det men jeg er enig i at væksten

være målrettet hvorfor er det vi har væksten

en diskussion med dansk industri som mener

og kommunale arbejdspladser er

at arbejdsgiverne skal have det fulde fradrag og at fagforeningsmedlemmer

har monopol så får man ikke noget godt ud af det og der må vi sige at det vi kan se nu er at fagbevægelsen

det her fradrag men fagbevægelsen er jo kommet op i gear i forhold til

har fundet deres ståsted igen hvad er det fagbevægelsen skal

noget som vi oplever på metrobyggeriet hvor vi ser at der falder ting ned fra kraner og det så viser sig at personalet hverken har krancertifikat eller noget som helst

livsfarlig arbejdsplads fordi man ikke har ordentlige arbejdsvilkår

det er nemlig et meget kompliceret system

meget bureaukratisk system dansk folkeparti nu har slået sig op på er vi i øjeblikket i en høj eller lavkonjunktur og hvor lang skal dagpengeperioden være i en konjunktur som for eksempel den vi har nu

på københavn og vestjylland hvis nu der er fuld beskæftigelse i

ti procents arbejdsløshed i vestjylland

en masse uafklarede spørgsmål som gør at det her system er ganske vanvittigt at indføre

støtte socialdemokratiet gennem dansk metal

det var det samme køleskab vi gik ind og tog vores sodavand i det

set fint med i mange år indtil jeg blev meget aktiv så begyndte det faktisk at irritere mig lidt at jeg støttede nogle som ikke ville det samme som mig så det var i hvert fald en af årsagerne til

melde dig ind i et parti men hvad med de der

hvor lang skal en dagpengeperiode være i en konjunktur som den vi har i øjeblikket og skal der være forskel på vest og

så vil fagbevægelsen begynde at arbejde på en anden måde så vil de begynde at arbejde på at det vil blive sværere at afskedige medarbejdere hvis man ikke har et dagpengesystem der holder hånden under dem der falder ud

kommer med deres anbefalinger til hvordan et nyt system kan se ud og der siger vi halvér nu optjeningsretten til seks måneder få ro på og så vil vi hellere end gerne

med herre christian juhl og diskutere hvordan det her system

hvad for nogle regioner vi kommer fra vi kan jo se bare når vi kigger på beskæftigelsesregionernes tal

meget forskellige i danmark så det bliver helt sikkert en af de ting der også skal diskuteres når vi sidder med

med enogtyvetusind personer i to tusind og fjorten og toogtyvetusind personer i to tusind og femten det er rigtige job til levende mennesker i vores samfund tilliden hos forbrugerne og erhvervslivet er stigende det private forbrug vokser boligmarkedet er i bedring og konkurrenceevnen er klart forbedret det forstærker min tro på bedre tider for dansk økonomi og dermed for de muligheder vi har som samfund

men selv om det lysner forude har krisen ikke sluppet sit tag fuldstændigt i vores land endnu vejen til vækst er ikke ligetil

og de nyligt offentliggjorte væksttal er sådan et bump det får os dog hverken til at vakle eller til at ændre vores kurs finanslovsforslaget som regeringen har fremlagt viser at vi tager ansvar for landets økonomi vi fører en stabil vækstfremmende politik regeringen understøtter væksten i dansk økonomi mest muligt så vi kan komme helt ud af krisen vi lytter ikke til de stemmer der ønsker at eksperimentere med stop go eller store udsving i økonomien det har vi set dårlige eksempler på i nullerne det vil vi ikke gentage

det går langsomt fremad og netop derfor vurderer vi at det er for tidligt at stramme mere op på finanspolitikken vi skal ikke træde på bremsen i en tid med usikkerhed om det kommende opsving vi skal hjælpe væksten inden for den økonomiske ramme der er givet vi skal holde kursen og den balance vi har skabt de sidste tre år

vi prioriterer uddannelse og forskning regeringen afsætter knap en milliard kroner ekstra til uddannelsesområdet i to tusind og femten og det høje niveau for offentlig forskning på en og tyve

milliard kroner for to tusind og fjorten fastholdes

og udvikling skal udgøre mindst en procent af bnp vi støtter den grønne omstilling med finanslovsforslaget opretter vi en grøn investeringsfond med en statsgaranti på to milliard kroner den skal yde lån til at danske virksomheder investerer i bæredygtige løsninger vi opretter en pulje til grøn innovation på i alt firs million

der skal gå til udvikling af miljø og klimavenlige teknologier i små og mellemstore virksomheder det skaber muligheder for vores virksomheder og det realiserer den helt nødvendige grønne omstilling af vores samfund derudover prioriterer vi

til renere luftkvalitet

danmark har nydt godt af historisk lave renter de seneste fire år hvilket også er et direkte udtryk for regeringens troværdige økonomiske politik tillid blandt de udenlandske investorer betyder at danmark fortsat er et af blot ti lande i verden som har den allerhøjeste

hos de tre store globale ratingbureauer resultatet er lave renter hvilket er godt for både virksomheder og private husholdninger virksomhederne kan investere til lavere omkostninger og boligejerne mindsker deres rentebetalinger alt det sætter også gang i økonomien finanslovsforslaget vil i sig selv øge underskuddet på de offentlige finanser men det er et underskud jeg mener vi kan håndtere vi holder os inden for en ansvarlig ramme sådan at den danske regering ikke modtager en dummebøde i form af rentestigninger nye henstillinger fra eu og mistet tillid til dansk økonomi og vi investerer bevidst i vores børns fremtid uddannelse job vækst et bæredygtigt danmark og ordentlige vilkår for udsatte borgere og deres børn regeringen har med sin sociale

tyve plan opstillet en række konkrete mål for indsatsen over for de allersvageste i vores samfund vores bundlinje er ikke kun økonomisk uanset at en holdbar økonomi er fundamentet for hvordan vi kan udvikle det fællesskab vi har vores bundlinje handler også om hvordan vi behandler de svageste vi vil vide om den indsats der ydes flytter tilstrækkeligt for de mennesker der modtager den vi vil måles på om vi gør det godt nok og derfor er vores oplæg til satspuljeforhandlingerne for to tusind og femten rettet mod opfyldelsen af de sociale

og tyve mål forebyggelse af kriminalitet blandt socialt udsatte svage ældre og integration regeringen er blevet beskyldt for at gøre for lidt for at sætte gang i økonomien

også blevet beskyldt for at føre en uansvarlig økonomisk politik ikke mindst fra borgerlig side her må det være på sin plads at minde om at det var den tidligere regering under lars løkke

hvor vi fik en henstilling fra eu vores regering har trukket os ud af den henstilling vores økonomiske politik går i nærværende finanslovsforslag helt tæt til grænsen men hele tiden inden for ansvarlige økonomiske rammer vi mener det fortsat er nødvendigt at holde hånden under økonomien men vi overskrider ikke de finanspolitiske grænser i budgetloven og i eus stabilitets og vækstpagt vi udnytter manøvrerummet fuldt ud

finanslovsforslaget viser hvad socialdemokraterne og radikale venstre kan sammen økonomien er robust det lysner forude og vi har skabt råderum til at investere i velfærd vi tager ansvar for dansk økonomi og har gennemført en række reformer vi ønsker ikke nulvækst i de offentlige udgifter men vil fortsætte med at videreudvikle vores samfund vi rækker en hånd ud til folketingets partier og opfordrer alle til at deltage konstruktivt i forhandlingerne vi samarbejder med dem der vil

femten i det ligger også at håndværkerfradraget

skabe vækst og skabe noget ro ude på arbejdspladserne det vi kan se er fem tusind arbejdspladser og ikke mindst fire hundrede lærlingepladser altså unge mennesker

en uddannelse er ordføreren ikke enig i at håndværkerfradraget er et rigtig godt redskab netop i en

den notorisk skaber vi har beregninger som viser at det koster i omegnen af en en halv million kroner for hvert job der skabes på den ordning det synes vi er rigtig rigtig mange penge

set at vi kan bruge dem bedre andre steder og det er det vores samlede forslag

og det kræver jo også at der er ro på arbejdsmarkedet at man har tillid til fremtiden og derfor begynder at bruge af sin opsparing hvordan ser ordføreren på at det her vi snakker

dagpenge bliver en central del af finanslovsforhandlingerne

permanent ændring der er nedsat en dagpengekommission

kan komme fremad og også stimulere det private forbrug altså få tillid til

set essensen af regeringens økonomiske politik jeg er enig i at det er vigtigt at der er

og at folk ved hvad de har at gøre med og dermed mener jeg jo i virkeligheden også at det at vi har nedsat en dagpengekommission til at lave en grundig analyse af hvordan de samlede forhold er på arbejdsmarkedet så kan lave noget der er mere gennemtænkt end den reform der kom meget pludseligt midt i en nedgang og lade være med

komme med et samlet bud på et dagpengesystem der matcher et moderne arbejdsmarked det må være det

som har så svag tilknytning til arbejdsmarkedet at vi nok er nødt til at indse at der skal ske noget ekstra for dem for at de også kan komme i arbejde det er den gruppe vi også er interesseret i at løfte der sidder som herre jonas dahl helt sikkert ved et udvalg og arbejder på netop at komme

vi har netop også fra regeringens side taget et initiativ som handler om socialøkonomiske virksomheder jeg forestiller mig at vi i fremtiden kommer til at arbejde meget meget mere med hvordan vi også skaber rum til de mennesker som ikke er så arbejdsmarkedsparate

står uden for det er dem vi også interesserede i og som vi håber at vi sammen med andre partier kan finde nogle løsninger for også i de finanslovsforhandlinger der kommer

når vi ser på den gruppe som har opbrugt deres dagpengeret

er det jo meget meget tydeligt at en meget stor del af dem har været ledige så længe at selv hvis vi gik tilbage til det system vi havde ville de ikke blive hjulpet der er en gruppe borgere i det her land som har meget vanskeligt ved at finde et ordentligt fodfæste på arbejdsmarkedet det skal vi da gøre alt hvad vi kan for at sikre at de får

vores løsninger for den gruppe mennesker som har

fru camilla hersom sagde også at vi holder os inden for rammerne så danmark ikke får en dummebøde i form af mistet tillid til dansk økonomi

det gør man hvis man får en vækst på to procent næste år

i form af

bevæge os frem ad det spor vi gør hvor det går stadig bedre i dansk økonomi

ole birk olesen ved jo også godt at når det handler om eu henstillinger

er det jo ikke sådan at hvis man overskrider en lille smule kommer henstillingen med det samme det er jo også et helhedsbillede som vurderes på hvordan økonomien udvikler sig netop fordi det ikke kun er et

det radikale venstre med sin formand eller skal jeg sige formandskvinde gang på gang har

vækstskønnene for højt for optimistisk

så den her gang igen fastholder vækstvurderingerne fra maj selv om tyskland er gået i stå frankrig er i krise og ukrainesituationen er eksploderet

hvad er det det radikale venstre tror skal imødegå den negative påvirkning vi vil få sådan at man alligevel kan bevare væksten man kan jo en eneste økonom i det her land der støtter

politik i forhold til vækstskønnene og de prognoser der ligger til grund for dem

politisk valg hvor vi lægger vækstskønnet det bygger på det input vi har fra

når man så har et skøn og en prognose kan vi fremlægge vores finanslovsforslag og det er der selvfølgelig politik i det er helt oplagt det er også derfor der er forskel på det vi vil det venstre vil det konservative vil det liberal alliance vil det dansk folkeparti vil det er fordi vi vil noget andet politisk men det der er skønnet for udviklingen er ikke et politisk valg

stemmer til en stor stor statsgæld uden afviklingsplan et underskud på tres milliard

forhøjer man det offentlige forbrug skatteregningen til erhvervsliv og borgere bliver højere konkurrenceevnen svækkes og dermed kommer færre job og færre penge i statskassen til at levere det velfærdssamfund vi har

kan ordføreren også bekræfte at det åbenbart ikke hjælper ret mange af de fireogfyrretusind der har mistet dagpengeretten indtil nu det er kun tyve procent af dem der er kommet i arbejde

kun er midlertidige ydelser der

oplever mennesker der ikke længere har ret til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse og derfor bliver ramt af kontanthjælpsreglerne med fare for helt at miste kontanthjælpen i kraft af den gensidige forsørgerpligt

den stund at de jo har fået et arbejde

lappeløsninger

været med til at lave de løsninger sammen med enhedslisten og sf og selvfølgelig vores regeringspartner socialdemokraterne fordi vi ikke synes vi kunne efterlade folk uden nogen muligheder men lappeløsninger er lappeløsninger de giver ikke holdbare svar på hvordan vi får et dagpengesystem som matcher de behov der er på et moderne arbejdsmarked der er vi nødt til at gøre noget grundigere og det er jo det dagpengekommissionen er et udtryk for vi har så sikret forsørgelse for folk indtil dagpengekommissionen har talt

fire år og det er jo det der ville være gældende for folk også i det gamle system så jeg synes man skal være meget varsom

at mene at hvis vi ikke havde ændret på dagpengesystemet overhovedet så ville der ikke være nogen problemer i den nuværende situation for vi har været igennem en fuldstændig historisk krise som vi stadig væk er på vej ud af

det går den helt rigtige vej med beskæftigelsen

arbejde for en stor del af dem vil aldrig nogen sinde med de konjunkturer og

kunne nå at genoptjene

det er jo det der er hele humlen i sagen så må jeg sige til ordføreren det er ikke rigtigt at vi har sikret fire års forsørgelse til de mennesker der mister

fordi de har haft de to år på dagpenge og næste år

der mister retten til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse hvorefter der vil være den sidste klump på et par tusind der mister den i to tusind og seksten hvorefter

sikret forsørgelse til de mange tusinde mennesker når de midlertidige ydelser udløber det er jo kernen

stakler vi skal bekymre os om det er da det bedste der kan ske for mennesker at de får et arbejde det er da det der er hele formålet formålet med dagpengesystemet er

med dagpengesystemet er jo at der er et sikkerhedsnet under folk når de mister deres arbejde men det vi skal bestræbe os på er da at give folk et arbejde at fastholde dem i et arbejde og hvis deres tilknytning er løs for eksempel fordi de ikke har kvalifikationer

et sundhedsudspil som måske kan siges at være lidt mere ambitiøst men som dog trods alt peger i samme retning som som det som

finansloven handler jo om prioriteringer og

at de radikale og dermed regeringen i

at prioritere ulandsbistanden højere

er det største siden anden verdenskrig hvem skulle så hvis vi forventer at andre rige og privilegerede lande hjælper til at skabe en mere lige balance på den her klode

det er baggrunden for at vi prioriterer det det er vi faktisk stolte af vi synes til gengæld at det nærmer sig det skammelige at venstre vil prioritere sine gyldne løfter ved at skære i hjælpen til de allermest fattige

det uanset hvad

med nul kroner i indtægt altså absolut ingenting

var imod dagpengereformen og fru camilla hersom siger at

være slut med lappeløsninger nu må man finde en holdbar løsning og det er vi jo fuldstændig enige i

stod uden dagpenge automatisk ville sikre dem et job i en tid hvor der ikke var arbejde

hun deler den opfattelse at når de tal man oprindelig lagde til grund for reformen altså at det ville

nu står vi så med over fyrretusind

er formodningen er at det er folk der starter privat virksomhed at det er folk der flytter til udlandet at det er folk der lader sig forsørge af deres ægtefælle

en grundlovssikret ret man har så der er ikke én eneste borger ikke en éneste borger i det danske samfund som nogen sinde vil stå helt uden forsørgelsesmulighed det er

som tjener nogle penge så selvfølgelig kan man stå

man glider ud af dagpengesystemet og til kontanthjælp alligevel der er tusindvis af mennesker som ikke

som ryger ud af den midlertidige ordning som

system er under udfasning

forsørge sig selv så kan man få kontanthjælp men det er da klart at man

omkring om man kan forsørge sig selv eller blive forsørget af sine det er jo det der er grundlovens ord det betyder at hvis man har formue

må man bruge den før man kan få kontanthjælp

rimeligt nok men jeg har ikke hørt om eksempler hvor folk var teknisk insolvente og derfor ikke kunne få et lån i deres hus

de blev tvunget til at sælge et hus de ikke kunne sælge det har jeg ikke hørt om og der har kommunerne jo et vist råderum til at sørge for at det heller ikke sker så mere mere håndfast forstås det krav jo

set ikke ude i den virkelige verden man bliver heller ikke tvunget til at sælge sin bil hvis det er nødvendigt for at man kan søge job inden for det erhverv man nu engang har

at der er folk der mister den midlertidige arbejdsmarkedsydelse allerede her ved udgangen af året og i stort tal næste år

heller ikke passer at alle enten får dagpenge eller midlertidig forsørgelse sådan er det ikke

bekræftet at folk allerede nu dratter ud og dermed også kan ende

i fire år fordi vi har skubbet indfasningen foran os

jo midlertidige løsninger jeg synes jo i virkeligheden at uanset hvilken side man angriber det her fra viser det jo problemets kerne at vi ikke løser systemets samlede udfordringer ved at lave midlertidige løsninger det vi har behov for er et dagpengesystem som er tilstrækkelig attraktivt til at folk vil forsikre sig mod ledighed tilstrækkelig robust til at det også holder hånden under folk hvis de bliver ledige men så sandelig også et system som ikke efterlader folk i fire år eller længere på passiv forsørgelse med det resultat at de er kommet endog meget meget langt væk fra at være tæt på arbejdsmarkedet for det var det

medvirkende til vi ved at langt de fleste fik arbejde kort tid efter at de var blevet ledige og at for den gruppe af mennesker som venter lang tid på dagpenge bliver det i sig selv næsten handicappende det vi skal sikre er at folk får et arbejde det tror jeg vi er fælles om

men mit egentligt spørgsmål var hvis nu det viser sig at den midlertidige ydelse ikke sikrer folk samlet set to år plus to år for

at folk falder ud af systemet allerede fra efteråret kan vi så blive enige om at

lappe på noget som vi erkender ramte for hårdt da det

kom meget abrupt midt i en krisetid det erkender vi jo derfor har vi jo lavet de løsninger undervejs men nu må vi vente på dagpengekommissionen få deres analyser af hvad vi skal gøre

vi kan sætte os sammen og finde holdbare løsninger på det som er arbejdsmarkedets behov og menneskers behov i det

venstre har faktisk meldt ud at den dagpengereform som

at indfasningen var for hård og at man gerne havde set en blidere indfasning vi har jo været medvirkende til de midlertidige løsninger af samme årsag men vi synes ikke det er den samlede løsning vi synes den samlede løsning er at vi får analyseret det her i bund tænkt os godt om og får lavet noget som selvfølgelig først og fremmest kan svare på

fyrre år derfor var det nødvendigt at reformere

og dem hjælper det altså ikke at høre ord som hovsaløsninger

man kan ikke bruge det her argument om at nu skal der bare ventes

begge dele kvinder er kendt for

det er regeringens skyld at der gik et år

i forhold til de midlertidige løsninger og derfor har vi et hul

ikke tage sig af at man ikke vil kere sig om virkeligheden lige nu

vi får et system der virker fremadrettet vi mener at vi har taget hånd om de mennesker der mister dagpengeretten jeg synes at når man går ned i

at en stor del har fået et arbejde en stor del er under uddannelse der er folk der

i jobrotation desværre ikke så mange det er et af de tiltag vi har prøvet som ikke har virket særlig godt vi skal da blive ved med at arbejde med hvordan vi kan skabe muligheder for folk også i beskæftigelsesindsatsen og andet

det er vi jo nødt til at gøre medmindre vi siger at vi ikke

det er det samme når det radikale venstre og dermed også regeringen

det alvorligt og så synes jeg at det skal stå klart for folk at den kynisme totalt gennemsyrer

den tankegang der er i regeringen derfor tror jeg heller ikke på

især når det er regeringens skyld at de står i den situation så synes jeg at man skylder dem en midlertidig

med at tage ansvaret for hvordan vi fremtidssikrer det her samfund for det er hele dagpengediskussionen jo også

om det er tilfældet det ender i hvert fald med at regnestykket for venstre ender på fire milliard

konkurrencen om hvem der kan investere mest i sundhed tror jeg står for sig selv i forhold til en kræftpakke

er klart at kræftområdet er et af de mest forfærdelige sygdomsområder vi har vi skal jo blive ved med

at udvikle det at gøre det meget bedre og det mener jeg også

svag fremgang det tyder på at prioriteringerne har båret frugt

nu er ved at kunne se lys for enden af tunnellen derfor står vi også ved en skillevej skal vi spendere et spirende opsving på skattelettelser til erhvervslivet eller skal vi i stedet investere i fællesskabet mennesker og planeten for sf står det helt klart at vi skal investere frem for at spendere det skal vi fordi vi ønsker et velfungerende arbejdsmarked også fremover fordi vi også i fremtiden skal være

og fordi vi også i de næste generationer skal have en natur og et klima man kan ånde i derfor skal vi skabe job sikre tryghed på arbejdsmarkedet udvikle og investere i vores velfærd og hele tiden bevæge danmark i en mere bæredygtig retning

også gerne kvittere for et interessant finanslovsforslag fra regeringens side men med vores forslag til finanslov og vores ændringsforslag kommer vi også med nogle konkrete løsninger på de udfordringer danmark verden og vores planet står over for og så kan den endelige finanslov også blive både rødere og grønnere først og fremmest skal vi sikre et velfungerende arbejdsmarked et arbejdsmarked hvor vi skaber nye job skaber tryghed for folk der står uden job eller mellem job og vi skal sikre et arbejdsmarked der udgør fundamentet for at vi også fremover kan have et bæredygtigt værdifuldt og velfungerende velfærdssamfund vi skal investere i bæredygtige grønne løsninger så vores børn og børnebørn overtager en planet de faktisk kan leve på

kan nyde godt af rent vand i vandhanen og deres børn kan nyde godt af den friske luft på legepladsen vi står over for nogle klimamæssige udfordringer og dem må vi handle på hellere i dag end i morgen og hele tiden skal vi

bevæge danmark i en mere bæredygtig retning vi skal også investere i og udvikle vores velfærd for eksempel skal vi have flere pædagoger i børnehaverne sikre tidlig hjælp til de børn der har behov for det og støtte de unge der har været anbragt hele deres liv så de kan komme videre i deres voksenliv og få en uddannelse og få en god start i det hele taget

det liv der følger efter barndommen med vores forslag til finanslov for næste år lægger vi op til konkrete investeringer fordi investeringer er løsningen på de udfordringer danmark står over for samfundet udvikler sig ting forandres og virkeligheden kan blive en anden end man forventede det skal vi som politikere selvfølgelig

handle på da vk regeringen sammen med dansk folkeparti ja faktisk på dansk folkepartis initiativ sammen med de radikale ændrede dagpengesystemet regnede man med at to tusind fire tusind ville blive ramt af ændringerne og falde ud af dagpengesystemet det tal er nu på over fyrretusind og forventes at stige til over tredstusind i løbet af det næste år hvis man følger prognoserne

er der hver eneste time mellem en og to danskere der mister retten til dagpenge døgnet rundt året rundt

jo ikke kun de tredstusind mennesker det handler om for hver gang et af disse mennesker rammes rammes hele familier og bag regnearkene gemmer der sig rent faktisk rigtige mennesker med rigtige historier

mennesker af kød og blod vi kan for eksempel tage en halvtreds årig nordjyde som

og da den lokale kaserne lukkede kom han til vestas

så kom han til en anden virksomhed men blev afskediget på grund af finanskrisen han har fire uddannelser og mere end fyrre kurser på

han mistede dagpengene sidste år og får

økonomisk hjælp mens familien med to børn lever af hans kones løn som social og sundhedshjælper det er nogle af de historier

møder både på de sociale medier men også når man rejser rundt ude i landet

historier man bliver berørt af og det er også historier der gør at man bliver nødt til

og har travlt med at lave kreative mellemregninger og decimaldiskussioner det peger på en manglende fornemmelse for virkeligheden som den ser ud eller måske snarere en manglende vilje til at gøre noget ved den

sf har fremlagt et konkret forslag vi foreslår at genoptræningen af dagpengene kommer ned på en halv år det vil betyde at

er helt afgørende og endelig sikrer vi at trygheden genetableres på arbejdsmarkedet et godt dagpengesystem er grundstenen i det effektive og fleksible arbejdsmarked som danmark er kendt for også ud over landets grænser eller måske rettere var kendt for indtil højrefløjen lavede dagpengereformen derudover skal dækningsperioden også permanent forlænges fra to til tre år og derfor er vores opfordring også lad os nu udnytte det flertal der er i folketinget for en dagpengeløsning og lad mig understrege der er en dagpengeløsning

vores børn er vores bedste aktie dem skal vi huske at investere i så flest muligt kan forfølge deres drømme senere i livet

side foreslår vi at der bliver afsat to

til blandt andet at ansætte flere pædagoger i børnehaverne og vuggestuerne de pædagogstuderende skal samtidig tages ud af normeringerne så de kan få lov til at være studerende og uddanne sig og ikke bare dække ind for det faste personale samtidig skal kommunerne forpligtes til at sætte tidligere ind over for de helt små børn og deres forældre der har behov for ekstra hjælp

og dermed bedre mulighed for at udfolde sig senere i livet endelig skal der gøres en aktiv indsats for at bringe bureaukratiet ned i daginstitutionerne pædagogerne har jo ikke valgt deres job for at flytte rundt på bunken med papirer men fordi de som dygtige pædagoger vil flytte noget for børnene

sf har også fremlagt et forslag om at styrke inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen tanken om at inkludere flere elever i den danske folkeskole er helt rigtig vi har i alt for mange år parkeret børn der har brug for ekstra hjælp i skoledagen i forskellige specialtilbud og de penge skal nu bruges til ekstra hjælp i folkeskolen så flere så flere kan klare sig i en normal folkeskole det kræver bedre muligheder for

og efteruddannelse af personalet for at få inklusionen godt fra start er der et behov for at vi afsætter ekstra midler allerede til næste år det skylder vi både børnene familierne og ikke mindst de lærere der står med ansvaret endelig skal unge der har været anbragt uden for hjemmet i deres barndom have ekstra hjælp til at komme videre i livet og blandt andet få en uddannelse i sf vil vi derfor

alle unge der har behov for det mulighed for at få en kontaktperson de kan trække på eller mulighed for at blive lidt længere på deres anbringelsessted eller i deres plejefamilie altså ret til et såkaldt efterværn

kommer godt videre og godt i gang med en ungdomsuddannelse

det er både menneskeligt og økonomisk helt forkert hvis man ikke

går det sidste stykke af vejen og hjælper de unge på den rette vej når voksenlivet kalder

et helt centralt område er miljø og klima som sf om nogen kæmper for vi har desværre gennem det seneste halve år set at regeringen har slækket på miljø og klimaambitionerne vi har oplevet hvordan de områder der skulle beskytte dyr og planteliv i åer søer og vandløb mod sprøjtegifte er blevet barberet

fra eu til grønne formål og hvordan indsatsen for mere ren luft i byerne er blevet ja en smule luftig og så har vi ikke mindst i forbindelse med vækst og energiforhandlingerne i forsommeren oplevet hvordan det er en kamp at få regeringen

derfor kommer vi med tre konkrete forslag der vil trække danmark og verden i en grønnere retning for det første skal det være slut med sprøjtning tæt på drikkevandsboringer

danskerne skal også i fremtiden kunne fylde et glas med rent drikkevand fra hanen samtidig skal hele danmarks vandsektor udvikles til et nyt eksporteventyr det kan blive vores nye vindmølleeventyr hvis vi tør investere i det for det andet ønsker sf også at vi danskere får adgang til mere natur der hvor vi bor vi skal have mere skov flere naturområder også tæt på de store byer og for det tredje vil sf holde regeringen fast på klimamålene vi vil have at regeringen kompenserer på

hver gang de finder på at lave aftaler med højrefløjen som trækker i den forkerte retning det skal være slut med at slække på det grønne hver gang man laver noget med de blå sf vil opstille konkrete mål der ikke kan løbes fra men mål er ikke nok kun handling tæller og vi glæder os til de kommende forhandlinger

vej vi vælger vil få store konsekvenser for fremtidens generationer vælger vi sfs vej vil vi kunne løfte arbejdsmarkedet sikre velfærden og gavne klimaet men vejen kræver investeringer i fællesskabet i mennesket og i planeten danmark har brug for en venstreorienteret kurs i stedet for en højredrejning som i sidste ende ender med en hovedløs spenderingskurs

er i stand til at samle op og sørge for at

og måske også være med til at sikre den flexicurity som danmark faktisk er internationalt kendt for

sikrer at virksomhederne godt kan afskedige med kort varsel

dagpengemodel som tager hånd om de mennesker der så falder ud

for mig at se handler dagpengediskussionen også om at bevare den flexicuritymodel som både giver noget fleksibilitet til virksomhederne

der så nogle der er faldet ud af langt hovedparten er kommet på andre

om at de kan forsørge sig selv mange af dem

så jeg vil egentlig bare gerne have at ordføreren forholder

og hvis man ikke kan det kan man få hjælp fra det offentlige og hvorfor

man måske kan sælge sin ejendom hvis man er så heldig at have

leve af det det skal man jo i øvrigt inden man kommer

en manglende forståelse for de kæmpemæssige sociale udfordringer der altså er når man ryger ud af dagpengesystemet

en social og sundhedshjælper som går fra dagpenge

og videre ned på den arbejdsmarkedsydelse som regeringen sammen

går ned på fyrre procent af sin løn jeg ved ikke hvordan herre joachim b olsen forestiller sig

fyrre procent af sin løn jeg tror godt han ville kunne mærke det også

indførte en grænse på syv år før det var der vist ikke rigtig nogen grænse ikke i virkeligheden i skal vi tilbage til det

ikke har nogen grænse for hvor lang tid man må være på dagpenge eller skal grænsen bare tilbage til fire år og hvis grænsen er på fire år er det så ikke også et problem at der er nogle dér der mister dagpengene

den her arbejdsmarkedsydelse som er sådan en kontanthjælpslignende ydelse som man kan få i det tredje år efter

det løser vel ikke problemet det der løser problemet er at folk kommer i arbejde jeg vil gerne høre herre jonas dahl om han har set de beregninger fra finansministeriet som viser at hvis vi

den samlede beskæftigelse i danmark

sfs og regeringens planer om at udvide det offentlige forbrug

ansat syv tusind flere i den offentlige sektor

skal gerne gentage det for at forståelsen går helt igennem også til liberal alliance det vi foreslår

to årig dagpengeperiode som vi kender i dag og så foreslår vi at permanentgøre den her midlertidige arbejdsmarkedsydelse som man får nu så man får en lidt lavere ydelse det tredje år men stadig væk er selvforsørgende vil sige at man ikke er afhængig af ægtefællens indkomst som man ellers ville være

har betydning for rigtig mange mennesker at man kan bevare den integritet der

så tror jeg vi kan være helt enige om at det afgørende selvfølgelig er at folk kommer ind på arbejdsmarkedet jeg tror ikke der er nogen eller i hvert fald meget meget få som ikke er interesseret i at gå ind på arbejdsmarkedet og derfor handler det selvfølgelig om at skabe arbejdspladser men sandheden er jo at der forsvandt tusindvis af arbejdspladser da den borgerlige regering sad ved magten

med regeringen under finanslovsforhandlingerne regeringen påstår som vi også har hørt det i dag at den har skabt forsørgelse til alle der mister dagpengeretten ja nogle forbedringer

fordi vi har den situation at de arbejdsløse

dagpenge og så til kontanthjælp og så kan man endda

miste forsørgelsen fuldstændig det har været lidt fremme i debatten

har opdaget det at der allerede fra slutningen af

og fra næste år er rigtig mange mennesker der mister deres særlige arbejdsmarkedsydelse

kommer til at stå uden forsørgelse så påstanden om

alle i de fire år indtil

barslet med et eller andet

arbejdsløse der mister deres forsørgelse og så siger man til dem at de

til efter udgangen af to tusind og femten det er altså ikke en måde at behandle mennesker på

har løst problemet frem til at arbejdsmarkedskommissionen er færdig

set enige i at det er bedre at sikre folk et job

skal forandres

vores svar til regeringen så skab nogle flere arbejdspladser og det har regeringen jo sagt at

allerede har gjort men desværre

målt i antallet af udførte arbejdstimer er der ikke sket nogen vækst i hvert fald ikke af betydning tallet går lidt op og lidt ned

er fortsat sådan at man kan se

sket nogen vækst i beskæftigelsen målt i arbejdstimer og derfor kan man bruge det til at sige at man har løst problemet

tal for beskæftigelsen der viser at antallet af personer der er i arbejde er vokset men det er især fordi der er kommet flere deltidsansatte primært flere studerende det er ifølge

det er jo fint at de studerende kan komme i arbejde

ikke leve af suen men

bnp slæber sig afsted

nu gik så godt med beskæftigelsen

problemer med at få en vækst i bnp men der er jo lige præcis problemer

udviklingen når det gælder udviklingen i arbejdsløsheden

når arbejdsløshedsprocenten falder skyldes det jo primært at arbejdsstyrken er blevet mindre

jo klart at når arbejdsstyrken

mindre bliver arbejdsløsheden også mindre i procent selv om der ikke er sket nogen

så jeg vil sige at regeringens

nærmere prøve men de fremføres igen og igen

ændre dagpengereglerne

finansministeren og til enhver af ordførerne fra regeringspartierne

forkerte det ville være meget interessant hvis nogen kunne komme og

strammer økonomien betyder jo at man mindsker beskæftigelsen

der tales om

såkaldte flerårige effekter medregnes

vil stille spørgsmål til for at få det helt afklaret

tværtom de bliver måske endda værre heldigvis er der lidt mere gang i

godt blandt andet på grund af fyringerne ude i kommunerne i den beregning

den såkaldte varige finanseffekt

ikke mindst skattereformen der gav skattelettelser til de rigeste og til erhvervslivet der er et problem man tog penge fra velfærden og gav til dem der i forvejen har mest

man giver penge til erhvervslivet i skattelettelser eller til de rigeste i form af at

så ved vi og det ved vi også fra regeringens egne tal

både mindre beskæftigelse

det er altså også det som finansloven sådan set meget ærligt viser at der er en negativ finanseffekt på grund af nogle af de reformer

tvivl derfor vil jeg da gerne sige at hvis det er

være med til at gennemføre den grønne omstilling

både kan skabe beskæftigelse og samtidig få mere

øge beskæftigelsen og den grønne omstilling det mest effektive ville dog være at rulle skattelettelserne til de rigeste tilbage hvis man gør det

på den måde kan man både få mere velfærd

den offentlige økonomi i det hele taget

vil enhedslisten komme med flere forslag der uden at øge statens gæld sikrer flere arbejdspladser og mere grøn omstilling det vil vi gøre i forlængelse af den aftale vi indgik sammen med regeringen og sf

ikke på den måde også med nye initiativer kan øge indsatsen for et

klima

arbejdsløsheden beskæftigelsen og klimaet i høj grad fokusere på den stigende ulighed flere i arbejde og en sikring af dagpengene vil jo i sig selv skabe

de borgerlige lavet en stribe forlig med alvorlige følger blandt andet for unge på kontanthjælp

en samboendes indtægt skal modregnes i en kontanthjælp social dumping vil komme på vores dagsorden i forlængelse af aftalen om id kortet der skal gøre det nemmere at afsløre skattesnyd velfærden skal selvfølgelig også forbedres det giver også mere lighed det giver sig selv og vi foreslår

alle de udgifter som vi foreslår

ud over

aftalen mellem enhedslisten

reduktion af kontingentet til a kasserne

vi mener i det hele taget det er muligt at lave en aftale med regeringen men det vil være ret utænkeligt med en aftale der ikke hjælper arbejdsløse og andre der er kommet i klemme

og er trådt ud af regeringen fire af partiets ministre er så til gengæld trådt ud af sf socialdemokraterne ville have skiftet formand og statsminister hvis man kunne have fået et nyt job i eu

trak det lange strå og derfor fik lov til at forlade dansk politik inden det valgnederlag som hun frygtede og den kommende tid som politiker i opposition som hun frygtede endnu mere også på den økonomiske front er tiden en helt anden i dag end tilbage i to tusind og elleve da regeringen tiltrådte dengang var dansk økonomi et håndværkertilbud sagde den nyudnævnte finansminister som mirakuløst stadig er finansminister og sidder hernede og som endda også er medlem af det samme parti

at det helt kom bag på ham og regeringen og det var derfor socialdemokraterne og sf kun kunne gennemføre en brøkdel af de to partiers valgløfter men nu går det heldigvis bedre det går faktisk tæt på rigtig godt med økonomien i dag der er et stemningsskifte i dansk økonomi sagde statsministeren allerede sidste sommer beskæftigelsen stiger en smule og vi vil få en vækst på en

procent i år og næste år vil økonomien vokse hele to

er på højde med årene før finanskrisen satte ind i to tusind og otte dengang der var mangel på arbejdskraft pengene væltede ind i statskassen og den offentlige gæld blev helt tilbagebetalt så det er sandelig fine udsigter regeringen giver os

hvorfor forventer regeringen så et underskud på de offentlige finanser på ikke mindre end tres milliard

at der bliver stiftet en gæld på ellevetusind kroner for hver eneste dansker også den nyfødte og den hundrede årige

hvorfor er det så nødvendigt for regeringen at låne så mange penge

var der et underskud på de offentlige finanser på kun syv og tredive milliard kroner altså i to tusind og elleve hvor regeringen overtog en elendig økonomi fra den borgerlige vk regering var underskuddet på syv og tredive milliard kroner i to tusind og femten hvor økonomien ifølge regeringen selv vil være langt bedre takket være selvfølgelig regeringens egen politik vil underskuddet være på tres milliard kroner

i to tusind og femten er da umiddelbart lidt sært når nu de økonomiske konjunkturer er blevet så meget bedre den eneste forklaring må jo være

ikke bruger de bedre konjunkturer til at få en mere sund og ansvarlig offentlig økonomi men i stedet bare bruger løs i det offentlige vi er jo også i et valgår i to tusind og femten lyder analysen fra de politiske kommentatorer

selv om danmark i forvejen har verdens dyreste offentlige sektor vi skal have mere velfærd siger regeringen

om en omfattende undersøgelse fra det berømte harvard universitet om velfærden i verdens lande

er ifølge harvardundersøgelsen verdens bedste velfærdssamfund på en andenplads ligger schweiz på en tredjeplads ligger i island

og på en niendeplads

som regeringen sætte lighedstegn mellem et højt offentligt forbrug af skattekroner og en høj grad af velfærd i samfundet

vi til finanslovsforhandlinger med regeringen for at styrke velfærden i danmark ikke for at øge det offentlige forbrug i vores optik har danskerne brug for at kunne bestemme mere over deres egne penge for at få mere velfærd i deres egne liv

med plads til barnevognen og rejsesengen det er ikke velfærd at en familie med behov for en

som alt for ofte går i stykker eller en ny mikrobil som ikke har plads til det hele i sverige hvor man ikke har en registreringsafgift på biler er den mest solgte nye bil en rigtig familiebil en volvo v70

er den mest solgte bil

hvis familien består af fire personer

til et hus med have i forstæderne fordi de ikke kan betale de kommende grundskyldsstigninger som især rammer

end i to tusind og fjorten

de samlede ejendomsskatter på enfamilieshuse til en værdi af to million kroner er allerede i dag højere end ejendomsskatterne på en lejlighed til to million

så drømmen om at flytte i hus så børnene har en have at tumle i bliver endnu vanskeligere at realisere for de unge familier

det er heller ikke velfærd at femogtyvetusind tredivetusind selvstændige og godt titusind lønmodtagere får mindre ud af at gå på arbejde og betale skat end de ville få hvis de lod være og i stedet gik ned på kommunen for at bede om kontanthjælp

siger vi at en voksen enlig på kontanthjælp skal have cirka syv tusind fem hundrede kroner tilovers efter skat for at kunne leve et ordentligt liv men en selvstændig som kæmper for at

sin virksomhed op at stå men som endnu ikke kan tjene mere end for eksempel syv tusind fem hundrede kroner om måneden skal betale skat af de penge så den selvstændige ender med at have under seks tusind kroner

som velfærd af en kæmpende selvstændig at blive beskattet af sin sparsomme indkomst før hun eller han har tjent penge nok til at

forsørge sig selv på et niveau som regnes for et minimum for en person som ikke har et arbejde

liberal alliance vil

at sænke registreringsafgiften så meget som muligt for at stoppe stigningerne i grundskylden og for at indføre et nyt bundfradrag på syv tusind kroner om måneden for alle lønmodtagere og alle selvstændige det kalder vi

og de flere ældre gør at der skal sættes flere penge af til sygehusvæsen og til

hjemmepleje og til plejehjem regeringen anslår at det kommer til at koste elleve

milliard kroner har vi puttet ind og skaffet finansiering til i vores samlede økonomiske program og en del af de elleve milliard kroner

har behov for at øge produktionen af service til borgerne og hvis der er det for eksempel sundhedsområdet eller plejeområdet for ældre

effektiviseringen er foretaget på området tilføre det område flere midler

set ikke forskelligt fra hvad regeringen gør og hvad der er blevet gjort i danmark

siden dyremoses tid som finansminister man kører jo en to

det kaldes omstillingsbidraget så kommer pengene så bare ind i finansministerens kasse og så bruger han dem på de ting som han synes de skal bruges på

det gælder for eksempel kræftpatienter hvis

tage til england hvis de der er bedre up to date

som de får med derover til at betale behandlingen

også derfor vi roser regeringen vi siger vi vil gerne være med til at bruge mere på sundhedsvæsenet men vi håber jo så at det kan bruges på en måde som vi synes er den bedste

kan vi få dem billigere andre steder og det kan de så ofte ofte til under halvtreds procent af den der drg takst som man regner ud fra så der er mange

nytter jo ikke noget at vi bruger offentlige ressourcer på at at patienter går til lægen

en samtalepartner det er der nogle der gør det ved vi vi ved at der er måske især nogle ensomme ældre mennesker der går til lægen for at få en snak og det kan godt være at man en gang imellem har brug for at få en snak også hvis der er nogle psykiske problemer på vej men hvis det bliver for meget snak og for lidt helbredelse og

til lægen og derfor betalte man det er jo en kæmpe skævvridning som liberal alliance

nogle penge ind via brugerbetaling

lader de fattige betale for at gå til lægen er

på arbejde det er virkelig noget der vil rykke i danmark jeg tror endda at det er noget der vil gøre ligheden blandt de beskæftigede større end den er i dag

de små indkomster hårdt så vi har flere skattelettelser

scorer mange misundelige blikke på internationalt

af samfundet med og er man

tre og fyrre procent det vil være en procentpoint under det svenske skattetryk det vil være højere end det hollandske skattetryk det vil være højere end det norske skattetryk og det vil være betydelig højere end det islandske skattetryk

der er tale om en reform og en justering af den vi har fordi den er gået over gevind

det er ikke mig der afgør det det er min partileder der sidder for bordenden når den slags forhandlinger

udmelding i forhold til sundhedspolitikken et ønske om at man skal have sundhedspolitik der fungerer

venstres ungdoms meget liberalistiske fløj og på den fløj var også en vis herre søren pind og han har som bekendt

i en af de her teser hedder det at helbredelse og øvrige sundhedsydelser er som så meget andet en vare

også liberal alliances holdning og er det også herre ole birk olesens holdning at sundhed og helbredelse er noget der bare skal fungere på et

sundhedsydelserne til borgerne i al hovedregel skal være offentlig vi har kun den lille ændring at vi mener der skal være en beskeden brugerbetaling

ved besøg hos privatpraktiserende læge og speciallæge på så vidt jeg husker hundrede kroner per gang det synes vi

problemer med at betale de mange gange man skal til læge

være et loft over og vi vil også meget gerne indføre at der er en eller anden særlig ydelse til de folk som har en meget lav indkomst fra kontanthjælp eller folkepension der kan det godt være at man skal se på om de skal have en ydelse for at kunne betale deres læge

indtryk at man der ser familier der ikke kommer til lægen når de har behov for det det vi bare gerne vil opnå med en beskeden brugerbetaling hos privatpraktiserende læge

at der er en større eftertænksomhed om man nu har behov for det besøg og hvis

man så lige tænker sig om en ekstra gang vi ved at det er sådan det vil fungere og vi ved også at der sker et overforbrug af privatpraktiserende læge i dag og det er det overforbrug som vi gerne vil

er at nogle af de penge som kommer ind ved brugerbetaling

bruges til at gøre brugerbetalingen mindre

der går til tandlæge med nogle sygdomme

de har været i kemobehandling eller lignende så der ligger også i vores forslag en lille omfordeling i forhold til lidt mindre brugerbetaling på tandlægeområdet for en lille smule mere brugerbetaling hos

på at ansætte flere i den offentlige sektor og det betyder jo at det bliver dyrere at drive

inddrives flere skatter

skal betale så derfor er det et skridt i den helt forkerte retning

regeringen fastholder også forventningerne til væksten

se ud og nu her i forbindelse med

fastholder man de vækstskøn selv om der i mellemtiden er opstået en absolut kritisk tilstand i fransk økonomi og tyskland skuffer markant

og ikke mindst situationen i ukraine er problematisk og vil få negative konsekvenser

og på verdensplan så det er lidt besynderligt

konstatere at på trods af alle de her problemstillinger forhindringer og udfordringer fastholder man altså

tror på at pengene kommer i kassen så vi på den måde kan betale regningerne man skulle faktisk tro at

man er gået til det yderste

sit forbrug og i forhold til de

det betyder at der bliver mindre tillid til dansk økonomi og konsekvensen af det er at renterne stiger og så bruger vi altså penge på at betale renter som vi ellers kunne have brugt på enten

give bedre konkurrenceevne til erhvervslivet eller

vores sociale sikkerhedsnet og velfærdssamfund

noget at stå imod med hvis tingene ikke

er jo altså rigtig mange kritikere der siger at det er meget optimistisk med de væksttal indtægterne kommer ikke i kassen som man forventer og derfor er der formentlig ikke noget at stå imod med

et eneste nyt initiativ

i forhold til jobskabelse

der er ikke udsigt til en millimeter ny vækst i den private sektor

ukraineproblemstillingen i det konservative folkeparti vil vi gå en anden vej

konkurrenceevne lavere omkostninger og mindre bureaukrati så vi synes

man skal øge aktiviteten er i den private sektor

det vil give grobund for optimisme og tro på fremtiden

vil jo selvfølgelig gerne medvirke til at skabe det opsving som nogle ser

som konservative vil vi gerne give danskerne tryghed

vil hellere have flere politibetjente end betale for særlige skatteforhold

for fagforeningsmedlemmer

vi gerne vil have bekæmpet og det med fagforeningskontingentet synes vi i højere grad skulle være en privatsag så vil vi hellere have billige dagligvarer og en fastlåst grundskyld end øge det offentlige forbrug med

og det er altså det man gør her hvor man bruger penge man ikke har

vi så konkret gøre hvis vi kunne rive regeringen ud af hænderne på enhedslisten og sf ja så ville vi

kan bruge den til internetopkobling og til indbrudssikring vi ville sænke specifikke afgifter på dagligvarer

ville også være et værn mod grænsehandelen og så synes vi at danskerne maksimalt skal betale halvtreds procent af den sidst tjente krone

fjerner altså seks procent af topskatten og på sigt skal topskatten helt væk men der skal også gøres noget i bunden for at gøre det mere attraktivt at gå på arbejde og tage et arbejde i forhold til at være på passiv forsørgelse og der afsætter vi to milliard kroner til et højere beskæftigelsesfradrag så gør vi både noget for

og det vil vi fordi det ikke

vi vil gerne have mange flere betjente

i forbindelse med misbrug så man kan behandle dem og få nogle akutcentre

på samme måde som det er for voksne og ældre

for at gøre noget mere og mere effektivt

også finansieringen på plads til det så bare for en ordens skyld

fire milliard kroner fra udgiftsstoppet vi har tre

er blevet kompenseret mere eller mindre via en fjernelse af nogle af de afgifter der skulle gives som en kompensation og

så er der fradraget for fagforeningskontingentet som vi som sagt synes er en privatsag

som så kan bruges direkte over for borgerne for at øge deres økonomiske frihed

vil vi også bruge direkte over for borgerne der hvor der er mest behov for det

gøre det mere attraktivt at tage et arbejde skabe risikovillighed

få gang i hjulene og få skabt den optimisme og tro på fremtiden der gør at opsvinget for alvor

at regeringens sundhedsudspil er

der vil jeg spørge ordføreren om på hvilken måde det er uambitiøst og

som helhed tilsyneladende ikke er effektive nok

men det er altså fordi vi mener at der skal mere til eksempelvis over flere

bedre og styrket behandling

nye behandlingsformer ny teknologi bedre behandling af patienterne og de syge og vi vil løbende være villige til

det jo den samlede vurdering af økonomien

selvfølgelig også være i fremtiden men ingen skal være i tvivl om

kræft bedre og stærkere end vi har gjort og at vi selvfølgelig skal finde penge til også at udnytte de nye muligheder

et par chancer og

literen få mere for de samme penge så er der altså penge

som så kan investeres i noget nyt hvor simpelt kan det være jesper petersen som er kendt for at være en dygtig kompetent intelligent finansordfører han forstår det godt

til et dygtigere danmark det gør vi samtidig med at vi adresserer problemstillingen

nemlig med et udgiftsstop det er to

hvor er de kommet fra

drengen med guldbukserne så

hånden i lommen og tage en tusindkroneseddel op og kaste den ud til

og tyve plan ikke et eneste ord der er ikke de penge som i har lovet ud med spredt fægtning de er ikke finansieret

de så skal hen til lægen skal de have tegnebogen frem er det virkelig det

det vil sige at det er noget man sidder og i den konservative tænketank

rundbarberer vi lige efterlønsmodtagerne og dagpengemodtagerne og alle de andre og

er de bliver syge skal de af med op til fem hundrede kroner om året

er det virkelig det de konservative vil det står måske heller ikke i to tusind og tyve planen men ikke desto mindre

af en sammenhæng og selv samme herre lars barfoed har jo selv meddelt at inden han vil komme med konkrete oplæg til hvordan vores velfærdssystem skal finansieres så skal

nedsættes en udgiftskommission der kan komme med et oplæg man skal forholde sig til

sådan vil det også være vigtigt og meget nødvendigt at

foreslå en ny model til hvordan vi

er tænkt igennem og at der kommer en helhedsløsning hvor alle forhold er blevet betragtet og debatteret inden vi har det forholder vi os ikke til enkeltelementer

svaret uddybende på det spørgsmål

hvordan det var taget ud af en sammenhæng og at selv samme lars barfoed har sagt at der skal nedsættes en udgiftskommission der skal se på hvordan vi finansierer vores velfærdssamfund inden vi tager stilling til om der skal være brugerbetaling

i det konservative folkeparti ingen planer om at indføre

arbejde når den kommer med sit

skulle vi da være nogle skarn her i folketinget hvis ikke vi kigger på de råd og anbefalinger som vi har sat eksperter til at levere til os til den tid kigger vi så

hvad synes vi er den rigtige vej at gå hvad er konsekvensen

og så forholder vi os til det og så støtter vi den retning

se på hvordan vi finansierer velfærdssamfundet alt er i spil men vi har ikke her og nu nogen planer om at indføre brugerbetaling

er listen over succeser lang vi startede med at fjerne den tidligere regerings hårdtslående besparelser på istjenesten og politiet men vi har gjort meget mere end det de mange grønlandsktalende i danmark kan nu få kirkelige handlinger og kan støttes i svære tider på deres eget sprog fordi vi har ansat en grønlandsk præst i danmark vi har sikret finansieringen til det arktiske universitets samarbejde så vi på tværs af landegrænserne kan arbejde sammen om at skabe ny viden og nye muligheder

ikke længere sat deres liv i stå i flere år mens de venter på en plads til afsoning fordi vi har

flere år på at få afgjort deres sager ved domstolene fordi vi er ved at nedbringe ventelisten til afsoning

vi har gavnet de små bygder ved at sikre kommunenfogederne en anstændig løn grønlandske børns ensomhed i danmark har vi bekæmpet

grønlændere i danmark og de ansatte på de sociale projekter har fået lidt mere sikkerhed i hverdagen indtil den nationale strategi er færdig takket være det varige

regeringen og mine kollegaer her i salen for men der er stadig en række områder der har brug for en indsats statsrevisorerne slog sidste efterår fast at forsvaret indsat i grønland er utilstrækkeligt det har vi i grønland vidst længe derfor besøgte jeg sidste sommer det islandske beredskab for at lære hvordan vi hurtigt kan få styrket vores beredskab i grønland ved årets udgang får vi en rapport om forsvarets fremtidige indsats i grønland og derefter skal vi forhandle en aftale på plads om fremtidens beredskab i grønland allerede i forbindelse med sidste års finanslov foreslog jeg

frivilligt grønlandsk beredskab med det samme i stedet for at afvente forsvarets rapport

vil sige grønlands landsting nu er der gået et helt år siden statsrevisorerne fremsatte den opsigtsvækkende kritik vi kan ikke være bekendt at vente til to tusind og seksten før beredskabet bliver forbedret

til en forøget indsats i grønland om pengene afsættes som revisions eller reservations eller rammebevilling som en pulje i forsvarets budgetter eller på en

måde er ikke vigtig for siumut

så vil jeg gerne spørge finansministeren om ministeren vil sørge for at pengene til indsatsen vil være til rådighed

også det grønlandske retsvæsen har brug for et kærligt men kritisk blik vi hævede lønnen for kommunefogederne men der mangler stadig ordentlige detentionsforhold

i bygderne bliver kommunefogeder bedt om at anvende deres eget hjem

psykisk psykisk syge og drabsmænd

deres eget hjem imens har kommunale bygninger plads tilovers vi bør se muligheden for at indrette faste detentioner i kommunale bygninger

har kommunefogeder derfor vil jeg opfordre til at justitsministeren tager kontakt til de grønlandske kommuner så der kan findes en løsning og jeg vil opfordre finansministeren til at tage hensyn til de omkostninger

og hjælpedommere får en løn der passer til dette årtusind også anstaltbetjentenes løn halter efter i grønland får anstaltbetjentene lavere lavere løn og kortere uddannelse end de gør i danmark det forhold bør også rettes

til deres arbejde til blandt andet bekæmpelse af narkotika

der er brug for et grundigt løft af hele retsområdet

bør byde kommunefogederne de ansatte i politiet de ansatte i anstalterne de ansatte ved domstolene de tilbageholdte og de indsatte værdige vilkår i grønland venter vi

investorerne vores statsminister aleqa hammond har i maj meget klart sagt at danske investorer kan spille en afgørende rolle for at bane vej for andre internationale investeringer i grønland og at danmark også kan bidrage ved at skabe langsigtede og stabile rammevilkår for investeringerne i grønland det ønsker vi i grønland erhvervs og vækstministeriets opfordring til den nordiske investeringsbank og den europæiske investeringsbank er et godt skridt i den rigtige retning

men jeg vil også opfordre den danske regering til at genoverveje sin politik vedrørende statslige investeringer og investeringsordninger i grønland det er en meget konkret

vi kan få gavn af hinanden en anden meget konkret måde vi kan gavne hinanden

indarbejder og inviterer til grønlandsk deltagelse når danmark laver erhvervsfremstød i udlandet

har vi givet en stor del af de juridisk faderløse ret til deres far men en del af de juridisk faderløse er stadig afskåret fra deres rettigheder derfor vil jeg til slut

der stadig er afskåret fra deres rettigheder

sammen har vi skabt mange gode resultater og vi ser frem til at nå endnu mere ved forhandlingerne

handler om fællesskab fællesskab er et nøgleord for det der er særlig dansk for de værdier som vores samfund bygger på

også for vores sociale sikkerhedsnet vores gode arbejdspladser vores frie og lige adgang til

og hospitaler og til uddannelse vi tror på at et stærkt fællesskab skabes ved en stærk og en moderne offentlig sektor der er til gavn for både borgernes livskvalitet og for erhvervslivets konkurrencekraft men et stærkt fællesskab kommer ikke af sig selv

at udvikle vores velfærd og nulvækst

er ikke vejen til bedre velfærd derfor afsætter regeringen i gennemsnit tre milliard kroner hvert år til ny velfærd

vælger at følge den her kurs vil være tyve milliard kroner mere til rådighed til at sikre bedre velfærd i danmark og det betyder helt konkret

tusind og femten har råd til at investere massivt i velfærd for at

hvor vi frem mod to tusind og atten lægger op til at afsætte i alt

der tilføres to milliard kroner fra satspuljen frem mod to tusind og atten og vi har tilført uddannelsesområdet yderligere en milliard kroner

tusind og fjorten til femten

har uddannelsesområdet fået tilført knap ni milliard

oven i de tiltag har vi afsat en reserve

et klart udtryk for at regeringen prioriterer at udvikle vores velfærdssamfund ved at sikre bedre velfærd som fundament under et stærkt fællesskab

regeringen har derudover fra dag et haft det som en helt central målsætning målsætning at der skal skabes flere arbejdspladser i danmark både ved at vi holder hånden under dansk økonomi i de svære kriseår

vi sikrer den langsigtede beskæftigelse i danmark gennem reformer fællesskab handler nemlig også om gode arbejdspladser og vi investerer i flere job så dem der kan får mulighed for at forsørge sig selv og igen

derfor har regeringen

gennemført to vækstplaner der fortsætter arbejdet med at skabe bedre vilkår for at drive virksomhed og investere i danmark og bidrager til at sikre at der også i fremtiden er gode arbejdspladser

og vi fortsætter med et højt niveau i to tusind og femten hvor vi heldigvis kan tage foden en lille smule af speederen

til de sidste par år fordi dansk økonomi viser tegn på bedring det går fremad det gør det stille og roligt beskæftigelsen er på vej op

at det går bedre i udlandet men det skyldes jo også at regeringens politik faktisk virker

en vigtig prioritet for regeringen at vi understøtter den høje organisationsgrad på det

vi ønsker at bevare den fremadrettet

over fradrag for faglige kontingenter og det sker for at understøtte en fortsat høj

det vil konkret betyde at

får lidt flere penge mellem hænderne det er altså en skattelettelse en skattelettelse på arbejde en skattelettelse i bunden en skattelettelse for almindelige lønmodtagere som venstre så ikke støtter hvilket igen dokumenterer at det

skatteområdet er regeringspartierne og ikke den borgerlige blok der i praksis arbejder for at sikre rimelige skattevilkår for den brede lønmodtagergruppe der bærer dansk økonomi

der skal være styr på økonomien i danmark

er en forudsætning for velstand og velfærd og det har fra starten været helt centralt for

det har vi gjort og derfor har eu her i juni måned ophævet henstillingen og dermed har

vi opfyldt en af de helt centrale økonomiske målsætninger

har vi med budgetloven gjort en ende på de mange år budgetterne skred ud over det aftalte og hvor udgifterne skred uden at der lå politiske beslutninger eller ønsker bag den udvikling

det betyder at der er tillid økonomi det skaber ro om renten det skaber stabilitet for virksomhedernes og for borgernes økonomi det styrker vores fællesskab og det giver os mulighed for at investere i ny velfærd så hovedlinjerne i regeringens

tre ting bedre velfærd flere job og styr på økonomien det er byggestenene i et stærkere fællesskab

så langt om regeringens eget forslag til finanslov nu et par ord om ordførernes forskellige indlæg her i debatten i dag

at kvittere for de indlæg der er kommet fra sf og enhedslisten heller ikke efter debatten her i dag kan

være nogen tvivl om at der er klare forskelle på regeringens linje i den økonomiske politik og de forslag og

det er en helt ærlig sag den er der fuld åbenhed omkring jeg synes imidlertid at debatten i dag er en god lejlighed til at vi sætter en tyk streg under det forhold som for mig er helt centralt i

til debatten om økonomi og prioriteringer i danmark det handler om vores fælles velfærd

prioritering af de opgaver vi danskere ønsker løst i

her er der for mig ingen tvivl om at alene et flertal bestående af de nuværende regeringspartier sammen med sf og enhedslisten vil kunne holde en kurs hvor fællesskabet løbende og målrettet prioriteres økonomisk inden for ansvarlige økonomiske rammer naturligvis intet andet flertal og slet ikke et eventuelt fremtidigt flertal bestående af de fire borgerlige partier kan forventes at have bedre velfærd på dagsordenen og det gælder hverken i to tusind og femten eller i årene frem mod to tusind og tyve derfor vil jeg også gerne benytte lejligheden til at gentage den opfordring jeg også gjorde gældende ved præsentationen af

lad os sammen forhandle konstruktivt om mulighederne for at styrke de elementer af vores fællesskab som vi deler ønsket om at

finder hensigtsmæssig og holdbar det er en opgave med store perspektiver

venstre og det alternativ der præsenteres eller måske rettere ikke fuldt ud præsenteres

lad mig først kvittere for tituleringen om at have forvaltet jobbet som

klog socialdemokrat det glæder mig naturligvis og det gør det også selv om der jo er en anerkendelse der kommer noget sent

de mange udmærkede diskussioner vi allerede har været igennem

her har det gennemgående træk fra venstre jo været en fnysende kritik af regeringens kurs

der nu et bedre grundlag for fornyet fremgang i dansk økonomi end da venstre

den strukturelle saldo bedre end da venstre overgav stafetten i den økonomiske

er situationen i dag bedre end da venstre stod i spidsen for den økonomiske politik

er situationen i dag bedre end da venstre

den økonomiske politik når det gælder konkurrenceevnen er situationen i dag bedre end da venstre stod i spidsen for den økonomiske politik når det gælder vilkårene for at drive virksomhed er situationen i dag bedre end da venstre

den økonomiske politik når det gælder almindelige danskeres privatøkonomi deres rådighedsbeløb er situationen i dag bedre end da venstre stod i spidsen

når det gælder gevinsten ved at arbejde ved at forsørge sig selv ved at gøre en indsats for almindelige lønmodtagere ja så er situationen naturligvis også bedre end da venstre stod i spidsen for den økonomiske politik det er alt sammen fakta som jeg ofte har gjort gældende i debatter med repræsentanter for venstre og andre borgerlige partier og jeg har endnu til gode at møde en borgerlig politiker som bestrider deres rigtighed

er det naturligvis også en udfordring jeg gerne vil lade stå åben både til resten af debatten

der findes borgerlige politikere som synes at den økonomiske tilstand de selv præsterede at bringe danmark frem til er bedre end det vi nu efter tre år med ansvaret kan levere ja så lad dem da melde sig på banen og lad os tage

økonomiske politik på den klare præmis

er realiteten jo at danskerne står med et ganske klart valg man kan på den ene side fortsætte den kurs

en endnu mere solid økonomi mod flere job mod højere vækst og dertil en målrettet prioritering af fællesskabet

sig ud på det dybe vand med det alternativ venstre fortsat også her i dag nægter at konkretisere mere end et år

bør debatten om den økonomiske politik rimeligvis række betydelig længere frem

at det er karakteristisk at venstre totalt vægrer sig ved at gå ind på den præmis ved at gå ind i den debat karakteristisk fordi venstres

synes at være designet med ét formål at man skaber en illusion om at det umulige er muligt at man på en og samme gang kan bruge hele det økonomiske råderum på skattelettelser og samtidig bevilge flere penge til kernevelfærden end regeringen er parat til inden for ansvarlige rammer det påstår man så at man kan levere i et enkelt år

heller ikke i politik for penge kan som venstres ordfører også bekræftede kun bruges én gang og den finansiering

skyld jo også dansk folkeparti gang på gang bringer i anvendelse for at kunne forklare sammenhængen

kan også kun bruges én gang

straks efter et regeringsskifte man ville eksempelvis som venstres næstformand så sent som i går bekræftede få færre offentligt ansatte og ikke som venstres finansordfører i dag har sagt fra folketingets

flerårigt løft på fem milliard kroner

har venstre fremlagt et etårigt udspil som sigter langt mere snævert

op til at bruge omfattende ressourcer på private hospitaler i stedet for de mest alvorlige lidelser der realistisk set jo kun kan behandles ved en udbygning af det offentlige sundhedsvæsen og når venstre også her i dag vægrer sig ved at pege på udsigterne mere end et år frem ja så har det naturligvis en årsag jeg hæftede mig ved at venstres ordfører på fru camilla hersoms spørgsmål lidt nølende bekræftede at der ud over den ene milliard venstre lægger op til at afsætte også vil være brug for og jeg citerer realvækst i de kommende

jo tak alt andet ville vel også være helt urealistisk sundhedsvæsenet kan og skal løbende omprioritere og effektivisere men det har også et behov for at få tilført nye ressourcer hvis det skal følge med den rivende udvikling i nye behandlingsformer og medicintyper der er regeringens udspil jo ganske klart der er afsat fem

flerårigt gennemarbejdet målrettet og bredspektret løft og derudover

økonomisk råderum som man kan forhandle om ved de årlige økonomiaftaler helt modsat forholder det

venstres tilfælde her er der absolut ingen konkret finansiering absolut ikke noget råderum til den realvækst der også skal ske i de kommende år og som venstres ordfører ellers fandt nødvendig kradser man

falder venstres oplæg fra hinanden så er det umulige alligevel ikke muligt heller ikke på sundhedsområdet endnu mere vakkelvornt fremstår venstres forslag

så kigger nærmere på den finansiering der anføres i meget løs form jeg har særlig bidt mærke i venstres forslag om at der skal tilvejebringes

øget konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner

jeg skal bestemt ikke stå her og udelukke at der kan være tilfælde

via konkurrenceudsættelse netop derfor har kommuner og regioner jo også frie hænder til at benytte sig af det redskab og det gør de allerede flittigt i forvejen derfor kan man jo også spørge venstres ordfører

alverden de mange borgmestre og også regionsrådsformænd

kan venstres forslag jo ikke gennemføres i praksis medmindre man simpelt hen genåbner den kommuneaftale der blev indgået i juni medmindre man annullerer det aktstykke om den kommunale og

med venstre stemmer blev vedtaget i finansudvalget før sommerferien

fra det bloktilskud regioner og kommuner netop nu lægger budgetter ud fra den synes jeg vi lige skal lade stå et øjeblik

end at man reelt hvis man læser hvad der rent faktisk skrives

allerede i to tusind og femten altså ud af den økonomiske ramme som også borgmestre og regionsrådsformænd fra venstre netop nu lægger deres budgetter ud

det forhold vil jeg da gerne have bekræftet fra venstres ordfører her i dag og skulle det ikke kunne bekræftes ja så kan ikke bare jeg men alle der følger debatten jo konstatere at venstres finansiering

med regeringsmagten selv pådrog danmark en henstilling med offentlige underskud i en helt anden og mere alvorlig størrelsesorden men selv hvis man sætter en parentes om det forhold og selv om man ser helt bort fra at regeringen

øvrigt helt i overensstemmelse med opfordringen fra den europæiske centralbanks

bliver venstres udmeldinger helt besynderlige når man ser nærmere på partiets

ved hjælp af et rent illusionsnummer

der holder sig længere fra de grænser vi skal respektere vælger man simpelt hen

enhver forsigtighed for alle de midler der er afsat som stødpuder til uforudsete begivenheder eksempelvis lægger venstre op til at gennemføre hele finansåret

to tusind og femten uden en såkaldt tillægsbevillingsreserve jeg husker ikke personligt noget fortilfælde hvor nogen regering heller ikke nogen borgerlig regering hidtil har vovet

et par ord til den situation

realiteten står tilbage som alternativ til den sikre og balancerede kurs i den

har set nærmere på det udfaldsrum danskerne skal forholde sig til at få åbnet i tilfælde af et regeringsskifte tallene er meget klare afstanden imellem de borgerlige partier

er på hele otte og tres milliard

og jeg har ikke hørt det afvist fra nogen repræsentanter for de borgerlige partier at det reelt er helt uvist hvilken økonomisk politik der efter et eventuelt regeringsskifte

også gerne knytte et par ord til bidraget fra dansk folkepartis ordfører herre rené christensen her noterer

dansk folkeparti i år har valgt en synes jeg meget afdæmpet stil i

dette års finanslov det er jo sådan at dansk folkeparti til daglig er flittige gæster på avisernes forsider og i ruden på fjernsynskanalerne når det i løbet af den politiske sæson handler om at markere sig politisk med krav og forslag som koster flere penge og som det efterhånden er dokumenteret mange gange har dansk folkeparti i den forbindelse helt konsekvent valgt

at se bort fra kravet om finansiering

opererer dansk folkeparti sandelig noget mere diskret med et udspil der først blev spillet på banen meget sent i går aftes

det har sikkert sine årsager for eksempel at man i dansk folkepartis udspil skal lede meget længe efter de mange markante udgiftsmeldinger der ellers gøres gældende i medierne

vil jeg imidlertid gerne kvittere for dansk folkepartis tilgang

til venstre hvor dansk folkepartis formand helt på linje med regeringen efterlyste en samlet økonomisk plan fra venstre som han så rigtigt sagde

det er svært at gennemskue

der sker i år to år fem og år syv i forhold til det langsigtede mål om nulvækst

første til sidste ord men det er jo også en tilståelsessag

til at dansk folkeparti dermed peger på en statsminister der på ingen måder er leveringsdygtig i at gennemføre den politik dansk folkeparti profilerer sig på

og det konservative folkeparti her synes jeg og det er måske lidt uvant at det er på sin plads med en vis anerkendelse også

at jeg ser med meget stor skepsis på den økonomiske politik der fremføres fra de to små borgerlige partier der ligger yderst til højre den er set fra mit synspunkt generelt kendetegnet ved at være til meget stor gavn for de få bedststillede hvorimod både de dårligst stillede

lønmodtagere ikke har noget positivt at vente sig

synes jeg faktisk at liberal alliance og det konservative folkeparti kendetegnes ved en anerkendelse af kravet om at lægge en mere omfattende økonomisk politik et mere omfattende økonomisk udspil åbent frem og bagefter stå ved deres konsekvenser derfor skal jeg slutte med en opfordring til at venstre efterlever kravene fra de andre borgerlige partier efterlever eksemplet fra liberal alliance og det konservative folkeparti

kan føres en reel og en åben politisk debat om danskernes reelle økonomiske

når det går så meget bedre med økonomien i dag end i to tusind og elleve hvor regeringen overtog

det emne må jo være lige så relevant i rød blok hvor stor er forskellen på regeringens økonomiske politik regnet i milliarder og på enhedslistens økonomiske politik regnet i milliarder hvis man kan regne den slags ud med enhedslisten

har man relativt store underskud for at stabilisere økonomien men det man fokuserer på og det man styrer efter

er holdbar holdbar økonomisk politik på længere sigt og det man kalder for strukturel holdbarhed når man måler

her regering og det var ikke tilfældet efter det kasseeftersyn vi gennemførte ved regeringsskiftet i hvert

det gælder den strukturelle saldo

de store og det står vi fuldstændig åbent ved det sagde jeg også i min tale der er en klar og betydelig forskel på regeringspartiernes og de to

forskellen er at det lægges

så hvis det ikke er noget problem for rød blok at man på den ene side

regeringen som jo ønsker at fortsætte den borgerlige politik

eller hvordan det nu blev formuleret og så et enhedslisten der ønsker at nationalisere jysk og lego og

ønsker en planøkonomi for den offentlig sektor og hele samfundet

og selv ikke det enkle spørgsmål om mere eller mindre

man ser til højre og det er da et problem i forhold til

når nu vi nærlæser finansloven og kan se at der er en meget stram økonomisk politik på minus nul i

i virkeligheden ikke har nogen egentlig fremgang i beskæftigelsen og når man kan måle sig frem til en lille fremgang i beskæftigelsen skyldes det at studerende arbejder mere end de gjorde før det vil sige at det er dem der er er på vej på arbejdsmarkedet der arbejder mere og det er fint for os

ligesom viser at det går fremad med beskæftigelsen

det ikke noget man bør bekymre sig mere over og måske genoverveje

den debat vi har i øjeblikket om at man fuldt ud udnytter hele det rum

er det herre frank aaen taler om alene et udtryk for at man letter foden en smule fra speederen det har ikke

der ville være holdbart på længere sigt simpelt hen for

er rigtigt og på det punkt er jeg så tilfældigvis også enig med den europæiske centralbanks chef som

i andre sammenhænge men bare giver udtryk for en saglig vurdering af

er den rigtige økonomiske politik

det ved vi jo at folk bliver ved med at skvatte ud

derfor at det undrer os dels at man har en finanseffekt eller jeg skal sige det på dansk

på dagpengeområdet jeg forventer ikke noget egentligt svar

hovedpunktet i de drøftelser vi skal have at at vi ikke synes at det er imponerende hvad der sker på det område med beskæftigelse og dagpenge

er det finansministerens skyld

er det godt nok med de borgerlige men de skal have skældud for at have været med til at gennemføre dem det er svært at finde rundt i men så sent som

eller er det ministeren der roser ministeren

ikke klart men ros

andre ikke vil kan man selv

kan være vi skal tage det i en anden omgang det

gennemført talrige rundspørger blandt økonomisk sagkyndige i det her land hvor man spørger til

man opfatter den nuværende regering eller den tidligere

handler om fakta og om regeringens ansvarlige økonomiske politik men jeg kan så forstå at det er ministeriet der nu

finansministeren er men man må jo få hjælp hvor man kan få hjælp

på venstre og man kunne godt høre som finansministeren selv sagde at han kun havde kradset lidt i overfladen måske finansministeren skulle dykke længere nederst

vil finansministeren garantere at ingen af reserverne også når det gælder tb reserven vil blive udmøntet under finanslovsforhandlingerne

noget svar på det så det kan man åbenbart selv finde

man profilere sig som mere ansvarlig end regeringen i

til saldogrænserne den gik så ikke og det tror jeg gælder generelt når man får kigget nærmere på det forslag venstre har lagt frem ikke bare for mit vedkommende

arbejde at gøre den slags men også for de mange andre der interesserer sig for økonomisk politik

mindre ting som boligjobordningen med jeg har en udtalelse fra direktøren for dansk byggeri som jo siger at det har givet over fem tusind arbejdspladser

det mangler vi simpelt hen derude vi har jo lavet forlig om erhvervsskolerne og vi har virkelig presset på at man i nedgangstider

skal dygtiggøre sig så man er klar

ministeren ikke enig i at boligjobordningen

ikke ærgerligt når ministeren nu siger at pilen peger i

bekræftes af de tal der objektivt beregnes i ministerierne det kan de desværre ikke og derfor må man sige at hvis

støtte vækst og beskæftigelse er det ikke det mest målrettede redskab vi kan finde det viser tallene desværre viser tallene jo så også

har benyttet sig af den her ordning for eksempel nogle som mig og det har da været vældig behageligt men det er måske ikke det mest rimelige at fortsætte med ud i en uendelig horisont jeg tror at

klar når konjunkturerne vender

om han ikke en enkelt gang til i forbindelse med forhandlingerne fra nu af og frem vil kigge på

er ikke kun arbejdspladser men det er også et uddannelsestilbud som vi jo

er fire hundrede ordinære lærlingepladser ude hos en mester

bliver færdiguddannet hos en mester og ikke i en skolepraktik det er jo det vi hungrer efter

om ministeren vil anerkende at der faktisk også er andet i boligjobordningen end kun ordinære job for hvad skal vi sige

hvad vi gør i meget høj grad hvor vi jo også knytter krav i meget vidt omfang om lærepladser og andet til den her type investeringer så jeg tror ikke at det mål herre rené christensen ønsker at opnå

det ikke er den mest målrettede måde

men det er jo tusindvis

der bliver skabt og der er mange tusinde danskere der har stor fornøjelse af den her ordning så er det rigtigt som finansministeren henviser til at der er lavet en eller anden opgørelse over indkomstdecilerne

så derfor vil jeg meget appellere til at finansministeren

fakta er at det er de danskere der tjener bedst og har

som helt naturligt benytter den her mulighed for at få statsstøtte til ting de ellers ville have foretaget

det har været et nødvendigt kriseberedskab i de år hvor vi greb efter alle håndtag

stimulere den økonomiske vækst og beskæftigelse nu er vi i en situation hvor der skal prioriteres og der synes jeg det er en rigtig prioritering

for selv at få udført de her opgaver uden støtte det er der vi skal hen det er vi fuldstændig enige om så en appel til at få det med

den meget store grænsehandel der er finansministeren er normalt rigtig god også på det regionale

niveau og har sørget for at esbjerg havn har fået de penge de skulle bruge det anerkender og respekterer jeg

men vi er også nødt til at gøre noget ved grænsehandelen

er

vi jo i fællesskab gennemført aftaler der faktisk sikrer at man at man på udvalgte områder sænker afgifterne som jeg har set tallene jeg er ikke fuldt opdateret

det også haft en effekt for eksempel på salget af

kigger en anelse længere ud

selv inklusive formentlig også herre erling bonnesen og som jo i sin essens er en statsstøtte statsstøtte til opgaver der ellers

jeg måske en stille undren over at et liberalt parti er så forhippet på at det skal fortsætte

fradrag for fagforeningskontingenter

da en paradoksal situation at første gang

parti i folketinget konkret bringer et forslag på banen om at skatten på arbejde for en millioner almindelige lønmodtagere i bunden faktisk kan blive mindre så siger venstre nej

man må undre sig over i alle de hjem hvor man ellers har udsigt til

tredje september at de også advarer regeringen om at det er en farlig kurs lønningerne har næsten ikke bevæget sig i europa i rigtig rigtig mange år nu og risikoen for deflation og øget fattigdom er til stede i alle lande siger oecd

krisepolitikken har smadret

af arbejdsmarkedet ved at der er midlertidige ansættelser vikarer

jo alle sammen fagforeningerne svækkes og der er løndumping og så videre det siger oecd

jeg havde da selv som som ung lejlighed til at besøge

de pågældende lande og se de konkrete konsekvenser af det det havde i sandhed hverken noget med velstand eller velfærd at gøre

han spillevende altså det forslag der er lagt frem fra regeringens side bygger på at man inden for ansvarlige rammer

dog selvfølgelig sådan at man har en bevidsthed om at tingene også skal hænge

på den lange bane og det gør de vi fører i danmark det man kalder for en holdbar økonomisk politik og

der er balance mellem indtægter og udgifter

siger begge at der er en risiko risiko for at den strukturelle arbejdsløshed sætter sig og bremser udviklingen

jeg tænker de siger også at det er et problem hvis man begynder at skære

dagpengene kan en socialdemokrat der så en gang imellem nævner keynes acceptere at

nødplanen for dem som regeringen har overset hvor ligger

og imf jo ganske positive og nogle

at man ud over de ting der påpeges jo også anbefaler at der gennemføres strukturreformer i de vestlige økonomier hvilket jo den her regering i meget høj grad har stået for at gøre på ganske offensiv vis så mon ikke billedet er en lille smule mere nuanceret hvis man får læst

landenes budgetter

i forhold til de krav som eu stiller man

finansministeren har ændret holdning her i løbet af det sidste finansår hvad har været anledning

skulle man måske have taget mod til sig og rejst sig op den dag man i venstres gruppe behandlede venstres finanslovsforslag

bedt om at der i det forslag venstre lagde frem blev

at fremvise en tabel med tal og så går den nok men den gik ikke i venstres forslag går man ikke bare til kanten af de her ting man kører uden nogen form for sikkerhedszone og det synes jeg ikke hænger sammen med den bekymring der har været gældende for rigtig mange medlemmer

i reuters finans den syvogtyvende august to tusind og tretten udtaler finansministeren vi går ikke længere end der er en god buffer op til

eus krav fordi det er vigtigt at der skal være en

vi er afhængige af at regeringens prognoser for væksten holder

hvor regeringen har vurderet rigtigt så det er derfor jeg

man sandelig kører med med livrem og seler for venstres vedkommende det er et illusionsnummer

laver et underskud på tres milliard kr så ikke i højere grad

herre rené christensen var tidligere inde på boligjobordningen som ikke alene var med til at skabe arbejdspladser

område altså en nedsættelse af skatter og afgifter

jo godt have håbet på uanset hvilken farve man har at man i højere grad

at det er den private sektor som halter bagefter i øjeblikket

finansiere det enorme forbrug vi har valgt at have i

har ikke hørt noget medlem af venstre forholde sig til det forhold der er ikke tale om noget

en faglig vurdering fra hans side som vi følger og det gør venstre jo så åbenbart også man har bare ikke villet stå åbent frem med det man har villet gemme sig

at gøre noget for den private beskæftigelse private erhvervsliv

i min tid som finansminister end i de ti år hvor vi havde en borgerlig finansminister

har fået anbefalinger til at gå så langt javel fred være med det det gør vi jo da

i venstre bortset fra at der er fire milliard kroner i luft som regeringen ikke har

bare fastholde den præmis at man går lige præcis til kanten for det gør man jo

undrer jeg mig over at man hellere vil sende penge ud af landet

samfund også på længere sigt at vi kan være en aktiv spiller internationalt jeg undrer mig simpelt hen over prioriteringerne når man vælger at gældsætte

jeg synes venstre gør det glimrende i opposition og jeg tror at det sundeste for dansk økonomi og

politik er at vi holder fast i det forhold

statsministeriet ud vi vil være konstruktive

skyldes at venstre har været konstruktive og har været med i samtlige af de reformer som har forbedret økonomien her i landet

har man optrådt konstruktivt ofte har der skullet være nogle forholdsvis farverige mellemspil hvor man har skullet rejse forbi forskellige destinationer på kloden før man så kom hjem til forhandlinger og indgik kompromiser med regeringen

handler om at sætte beskæftigelsen i vejret og skabe arbejdspladser i danmark det har den gjort

i beskæftigelse i kraft af boligjobordningen

mange mennesker det er ganske almindelige håndværkere murere tømrere vvsere og malere

for størstedelens vedkommende er os i danmark der tjener bedst

til at få foretaget forbedringer af vores huse og boliger og til at bestille rengøring og vask og hvad vi ellers har brug for

vi råd til jeg synes jo bare ikke at det skal blive en permanent størrelse at give statsstøtte til noget der bør være privat og jeg undrer mig i mit stille sind over at det er et så rodfæstet liberalt synspunkt at det er sådan vi skal fortsætte

den rigtige prioritering men der prioriterer jeg så skarpere end partiet venstre

noget der i sin essens er privat for eksempel mit eget private

finansministeren mener man kan beskrive det når uenigheden mellem regeringen og regeringens parlamentariske grundlag er en hundrede og syv og tres milliard

det vi har i øjeblikket men vi kan ikke få skyggen af oplysning om hvad det så går ud på og hvordan det hænger sammen økonomisk vi kan ikke engang få fortegnet at vide

jeg skal åbent vedgå at jeg holdt en relativt lang tale

det er også dansk folkepartis formand det er også har jeg hørt ved flere lejligheder de to små borgerlige partier yderst til højre der finder det utilfredsstillende at venstre ikke i højere grad vil tage et lederskab i blå blok og lægge en plan frem for hvilken kurs man agter

og jeg tror det pres vil være

som sænker skatten på arbejde i bunden for almindelige danske

millioner almindelige danske lønmodtagere og så siger venstre nej

set

jo god infrastruktur og der kan jeg personligt undre mig over at man fra venstres side har valgt

stille sig helt uden for den kæmpe investering vi laver i jernbanen i de her år syv og tyve milliard kroner som binder hele danmark også vores landdistrikter sammen det er så ikke noget venstre ønskede at være en del af men jeg kan forsikre om

de danske landdistrikter det siger lidt om regeringens ambitionsniveau venstre har i sit

og medarbejdere som er mere loyale

har et lavere sygefravær har en billigere husleje og vi kan være med til at sikre flere ægtefællejob

til regeringens holdning til at sikre en mere aktiv udflytning af danske arbejdspladser som vi jo faktisk havde stor succes med i vk regeringens tid med skat den digitale tinglysning sikkerhedsstyrelsen miljøcentrene

det kommer alle dele af landet til gode alle dele af

det betyder jo at rejsetiderne fra alle dele af landet til de store byer bliver mindre og den anden vej rundt

det eneste initiativ når det gælder landdistrikterne der er løbende ført en meget meget ambitiøs politik for

hjælpe landdistrikterne i deres vilkår og jeg føler mig helt overbevist om at min kollega i ministeriet og landdistrikter meget meget gerne stiller sig til rådighed for en længere og intensiv debat

omfattende reform af vores folkeskole som venstre heldigvis har været

reform af vores erhvervsskoler der er gjort mere for voksen og efteruddannelse en milliard kroner ekstra som er bevilget i en trepartsaftale så uddannelse står helt i centrum

nu var afsat penge til det men det er jo bare til en fuld finansiering af optaget hvordan giver det mere kvalitet og finansministeren behøver ikke oplyse alle tallene om

frank aaen

af pso aftalen så står vi selvfølgelig ved pso aftalen den er vi med i

har en stribe spørgsmål som vi oversender til

for to tusind og atten det er lagt frem nu det behandles af folketinget

stort flertal der stod bag at vi for første gang fastsatte udgiftslofter for stat kommuner og regioner for perioden to tusind og fjorten til sytten

år siden og med fastsættelsen af

vi jo realiseringen af budgetlovens målsætninger om en ansvarlig og

fremsat forslag til lov om ændring af de gældende lofter for to tusind

det er jo at vi inden sommerferien har indgået en række aftaler om en

gennemføres over hundrede konkrete initiativer som

og det bidrager til velstanden i

aftalen indeholder blandt andet en række væsentlige lempelser af virksomhedernes energiomkostninger og det er i form af pso lempelser

udvikler sig i overensstemmelse med de finanspolitiske målsætninger med prioriteringerne i de mellemfristede økonomiske planer og udgiftslofterne for stat kommuner og regioner skal understøtte opfyldelsen af de overordnede økonomiske målsætninger derfor skal de lofter vi opererer med

være afstemt med det centrale mål om strukturel balance på den offentlige saldo i to tusind og tyve og samtidig skal lofterne bygge på en økonomisk fremskrivning der alene indregner de reformer

med den seneste mellemfristede fremskrivning i august to tusind og fjorten og hvor der kun er indregnet politiske aftaler der er flertal for i folketinget herunder jo så også aftalerne om

og også det forlig der blev indgået om en beskæftigelsesreform så ved større reformer større ændringer på indtægtssiden

og understøtter opfyldelsen af de fastsatte finanspolitiske

herunder de væsentligste omlægninger på indtægtssiden der følger af lempelser af pso

lovforslagene er sendt i høring samtidig med fremsættelsen med frist ultimo september høringssvarene vil blive fremsendt til

vil de kunne ligge til grund for førstebehandlingen af lovforslagene i forbindelse med

jeg er naturligvis klar til efterfølgende under udvalgsbehandlingen at besvare de forskellige